udenrigsministeren lovforslag nummer l en hundrede og tre og firs fødevareministeren lovforslag nummer l en hundrede og fire og firs marianne jelved christine antorini karsten hønge og johanne schmidt nielsen

beslutningsforslag nummer b hundrede der er for meget støj i salen

morten bødskov og ole sohn

christian h hansen beslutningsforslag nummer b en hundrede og to karina lorentzen dehnhardt

beslutningsforslag nummer b en hundrede og tre manu sareen

beslutningsforslag nummer b en hundrede og fire line barfod

beslutningsforslag nummer b en hundrede og fem og b en hundrede og seks

kan oplyse at jeg fra statsministeren har modtaget meddelelse om

nogen der beder om ordet og da pengene er brugt

afstemningen slutter for lovforslaget stemte

for lovforslaget stemte otte og halvtreds

der beder om ordet derfor går vi til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse

afstemningen slutter for lovforslaget stemte

er ingen der har bedt om ordet så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

der er ingen der beder om ordet så er forhandlingen sluttet

er tre muligheder

afstemningen slutter for ændringsforslaget stemte otte

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af et flertal det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse og det er ikke

afstemningen slutter for ændringsforslaget stemte tre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

der er ingen der beder om ordet og så er forhandlingen sluttet

som vedtaget det er vedtaget

lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som godkendt af folketinget det er sket

vil bede om at medlemmer der ikke deltager i de videre forhandlinger

fortælle mig hvad det er for konkrete problemer i forhold til ledelsen af

på styrelsesstrukturen

uddannelsesinstitutioners måde at fungere på

eller måske en analyse fra kulturministeriet som viste

nogle sådan almene betragtninger

videnskabsministeriets område med nye ledelsesformer

og cbs hvis ledelser jo har været ude i stort stormvejr nu

giver nogen som helst sikkerhed for at man får kompetente

dele af aftalen for videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under kulturministeriet i perioden to tusind og elleve til

fjorten og det er altså en aftale som blev indgået i oktober måned sidste år med støtte af alle partier

ændringer i forhold til procedurer omkring ansættelse af rektorer på de kunstneriske uddannelser og indførelse af bestyrelser på visse uddannelsesinstitutioner under kulturministeriet ambitionerne med

danmark til stadighed er i stand til at uddanne kunstneriske talenter i verdensklasse arkitekter designere billedkunstnere og de andre

i deres studietid er blevet mødt af inspirerende fysiske rammer og et kompetent fagligt modspil som udfordrer og inviterer til den kreativitet der er nødvendig dermed er loven tænkt som en del af det fundament som gør at vi opretholder danmarks kunstneriske position internationalt hvor biennaler internationale festivaler og udstillinger ofte skeler mod danmark vi er i forbindelse med fremsættelsen af

blevet gjort opmærksom på at der er en række forhold

være helt hensigtsmæssige

der lægges op til at ansættelsen af rektor fremover varetages at kulturministeren

udpegningen af eksterne medlemmer til bestyrelsen for arkitekt og designskolerne hvor lovforslaget lægger op til at retningslinjerne

om repræsentationen af de studerendes interesser i arkitekt og designskolernes bestyrelse hvor kun én plads er reserveret til de studerende på trods af en fusion mellem arkitekt og designskolerne det medfører en meget høj forskellighed i fagligheden blandt de studerende på skolen disse argumenter har vi været meget lydhøre over for og ved møder og deputationer i kulturudvalget med de studerende og underviserne

vi blevet klar over at der skulle kigges på det her derfor har vi taget initiativet til indkaldelsen af et møde i forligskredsen med kulturministeren der er blevet kigget positivt på de forhold og der er blevet lagt op til ændringer på området

kunstakademiets kollegiale organ udpeger nu to af medlemmerne til kulturministeriets rektoransættelsesudvalg skolerådet er yderligere sikret inddragelse ved sager der vedrører skolens overordnede interesser langsigtede virksomhed og fortsatte udvikling i forbindelse med ansættelsen af rektorer

er andet og mere end lige en kunstfaglig baggrund vi anerkender at der på ledelsesniveau også skal være kompetencer

anden karakter der skal være med til at sikre en professionel økonomisk strategisk og organisationsmæssig udvikling også fremover vi mener det er sammensætningen af de forskellige kompetencer som er med til at skabe en succesrig succesrig kunstfaglig uddannelse

det vigtigt at kulturministeren når han nedsætter ansættelsesudvalgene fokuserer på en god balance mellem varetagelsen af det ledelsesmæssige og det kunstfaglige

med hensyn til udpegningen af eksterne bestyrelsesmedlemmer i arkitekt og designskolernes bestyrelse får kunstrådet nu bemyndigelse til at udpege et af medlemmerne ligesom de studerende nu

får en plads mere i bestyrelsen de her ændringer betragter vi som væsentlige forbedringer af lovforslaget og socialdemokraterne er tilfredse med at der nu er sikret

det mener vi er vigtigt når der skal tages beslutninger på de kunstfaglige uddannelsesområder vi finder dog anledning til klart at melde ud at vi vender os mod de besparelser som regeringens genopretningspakke medfører for mange af de kunstinstitutioner vi i dag diskuterer i forbindelse med lovforslaget

at for eksempel kunstakademiet skal fyre hver syvende medarbejder

lukke en af de to malerskoler og opgive sit allerstørste malerværksted disse besparelser hænger ikke sammen

ambitionerne om at de danske kunstfaglige uddannelser skal udgøre fundamentet for at vi i danmark til stadighed er i stand til at uddanne kunstneriske talenter i verdensklasse og opretholde danmarks kunstneriske position internationalt men fraset den sidste bemærkning mener vi

uden

i socialdemokraternes optik er på baggrund af de gode

det møde vi har holdt i forligskredsen med kulturministeren mener jeg at vi i meget meget høj grad har rettet ind efter de

i forbindelse med høringen af det her lovforslag

fra lærere studerende og andre medarbejdere

at man refererer til noget som helst konkret

til debat herinde jeg synes processen har været positiv og gunstig

synes det er utrolig vigtigt at præcisere

ind efter hvad det er både ansatte og studerende har ønsket vi skulle rette til

generelt er på uddannelsesområdet i danmark

at der er en bred politisk enighed om hvorledes området er indrettet med hensyn til ledelse og organisation udviklingen gør at der kan

der indgås blandt folketingets partier udløber den seneste aftale blev indgået sidste år og det er den vi i dag udmønter

er gældende for perioden elleve til fjorten det blev blandt partierne undtagen enhedslisten besluttet at der på de kunstneriske uddannelser under kulturministeriet skal være

regler som gennem de senere år er blevet indført på de øvrige videregående uddannelser i danmark herunder på universiteterne fremover skal det være således at institutionerne ledes af en rektor som er udpeget af ministeren eller en rektor som er ansat af en bestyrelse for dansk folkeparti er det vigtigt at der ved enhver ansættelse

en kunstnerisk uddannelsesinstitution er fokus på at en rektor besidder relevant faglighed det er også derfor at der i forbindelse med en rektoransættelse er et ansættelsesudvalg med repræsentanter for uddannelsesstedet som bliver inddraget i beslutningen om hvem der er kvalificeret til posten som en del af forslaget er der lagt op til at konservatorskolen bliver en del af fusionen mellem arkitektskolen og danmarks designskole dette forslag kommer som følge af en henvendelse fra konservatorskolen det er dansk folkepartis interesse at konservatorskolen fremadrettet skal fortsætte med at være en uddannelsesinstitution

med at der er en begrænset studentermasse samtidig med at uddannelsen er meget ressourcekrævende derfor må en fusion som den foreslåede ses som en oplagt mulighed for at bevare konservatorskolen som en stærk institution og derfor bakker dansk folkeparti op om denne ændring og håber at det for alle de implicerede institutioner vil blive fordelagtigt

dog vigtigt at der med denne fusion er et ønske om at hver institution fremstår som havende selvstændige faglige profiler dansk folkeparti bakker op om forslaget og ser frem til udvalgsbehandlingen hvor der vil være mulighed for at se nærmere på de forskellige kommentarer og input der er kommet fra nogle institutioner herunder

vi har som vi tidligere har hørt haft adskillige deputationer og vi har læst høringssvarene grundigt derfor er det også positivt at sådan et lovforslag kan

økonomielement i sig

usikker på om man har sikret institutionerne mod økonomiske forringelser i de kommende år

jeg forkert forstået

hvorfor

kulturministerielle uddannelser som man var imod og

studentermedbestemmelse

af medarbejdermedbestemmelsen og studentermedbestemmelsen fordi man

uddannelsesinstitutioner og netop derfor er det vigtigt at vi har en hensigtsmæssig og effektiv organisation ude på uddannelsesinstitutionerne

især vigtigt at vi har en handlekraftig ledelse og det gælder både for rektorer og bestyrelser som vi styrker med

eksterne repræsentanter og

personlige forhold og dermed nok har en større handlefrihed end de kollegialt

bliver de så enten udpeget af

bestyrelserne eller direkte af ministeren det mener vi også giver dem en større mulighed for at handle uden at være bange for hvad kolleger siger og

være bundet op på personlige venskaber eller andre interne interesser vi synes også

at processen har været god og som mange andre har været inde på

enhedslisten og vi har også været glade for den proces der har været hvor vi har kunnet lytte til en masse gode holdninger fra blandt andet de studerende og andre der har givet deres holdning til kende i den her sag

er kommet nogle gode input som vi har lyttet til blandt andet med hensyn til hvor mange studenterrepræsentanter der skal være i bestyrelserne hvor vi så er gået med til at hæve antallet fra en til to ud fra den tankegang at

vanskeligt for en enlig studenterrepræsentant som jo

et fuldstændig uerfarent bestyrelsesmedlem at træde ind i en bestyrelse uden at have en ældre kollega en anden studerende som man kan læne sig lidt op ad så for at sikre at der er

mulighed for de studerende for at agere på

sikret en bred opbakning og

sig selv selvfølgelig et gode at vi har fået taget højde for mange af de indvendinger som der er kommet og derfor håber jeg også at

der vil blive taget godt imod den her nye styreform det er selvfølgelig ganske afgørende for at den får succes at

nu baggrunden er at vores medlem af kulturudvalget herre johs poulsen var i fn til generalforsamling i efteråret og jeg blev så indplaceret i forhandlingskredsen

ministeriet og ministeren for et meget konstruktivt forhandlingsforløb som jo

jeg skal ikke lægge skjul på at jeg har noteret mig at der faktisk er temmelig meget forskel på de

undervisningsministeriets regi når man sætter sig ind i kulturministeriets

og

derfor er det også vigtigt for mig at understrege at selv om jeg i tidens løb har haft den underlige opfattelse at

burde samles i ét ministerium og ikke ligge i mindst tre for der ligger faktisk også nogle i endnu flere ministerier så har jeg frafaldet den opfattelse og det er udtryk for at jeg har lært noget af forhandlingsforløbet

forskningsministeriets uddannelsesinstitutioner og undervisningsministeriets uddannelsesinstitutioner har

institutioner ved siden af at de uddanner til de kunstneriske

er en meget vigtig pointe som jeg nu bliver ambassadør for til almindelig beroligelse

foretage nogle fusioner fusioner og det er jo en øvelse vi har været igennem i andre

om man skal tænke sig grundigt om men vi

designuddannelse det er udtryk for at vi har fået forskning bag et forløb som man kunne kalde fra håndens arbejde

i kulturministeriets regi så det går vi selvfølgelig ind for og

også med i aftalekredsen der er også den ændring fra tidligere at rektoren ansættes

og vælges ikke det er selvfølgelig en kulturforskel fra tidligere tider vi har vænnet os

i andre ministeriers regi og vi har jo så også ment at det kunne lade sig gøre i kulturministeriets regi

sige at høringen i denne sammenhæng har båret frugt og i virkeligheden

eksempel på hvordan demokratiet fungerer når lovforslaget er udarbejdet

til høring og høringsprocessen har givet anledning til demonstrationer indlæg forhandlinger drøftelser dialog og har tjent sit formål og aftalepartierne har fået svar på en del af de problematiseringer der

tilfredse med og glade for at det var en meget god drøftelse

der sker nogle ændringer i forhold til det lovforslag der er lagt frem og jeg kvitterer for dialogen med medarbejdere og studerende på de forskellige institutioner så alt i alt synes jeg det er en god fire års aftale som vi vil følge

i forhandlingerne det hænger måske sammen med at forhandlingerne blev ført parallelt med filmforhandlingerne der jo er på kulturministeriets område og altid er forhandlinger der foregår i en forholdsvis opløftet

tilbage til at der er et tredje problem i lovgivningen som den foreligger

økonomiske rammer ville være for de institutioner fremadrettet fordi de jo ville være underordnet og underlagt de

var en spareøvelse jeg synes ikke at

starter med at koste penge og så har man nogle fantasier om at man kan spare på længere sigt

midler til men økonomien har ikke

det her lovforslag at gøre for det handler jo om strukturerne ledelsesforholdene på de her institutioner her var enhedslistens grundsynspunkt

få nogen argumenter for at man skulle ændre på ledelsesstrukturen på kulturministeriets område ud over

var en god idé fordi sådan var udviklingen i samfundet og nu skulle

på videnskabsministeriets område det var ikke argumenter der er gode nok for os vi går faktisk ind for medarbejder

på institutionerne

jeg forudsætte at man havde konkrete argumenter med konkrete referencer til konkrete udfordringer og problemer som ikke bliver løftet på de

på det tidspunkt havde om jeg så må sige elendigheden på universiteterne med deres nye moderne og avancerede ledelsesform

erfaringerne fra videnskabsministeriets område ikke entydigt pegede på at man skulle gennemføre

så vil jeg gerne rose de uddannelsessøgende lærere og andre ansatte som på trods af at det så svært ud når man var oppe imod et forlig

henvendte sig til politikere og krævede forandringer og forbedringer også selv om

selvfølgelig rutinemæssigt

det grundlæggende problem nemlig angrebet på ledelsesformen til gengæld må

får indrømmelser og det synes jeg da er positivt og godt og et eksempel på at

at hvis man kigger på de indsigelser der er kommet fra de studerende og fra de ansatte

er det ikke sådan at den grundlæggende kritik er blevet imødekommet

mindre indrømmelser men de mindre indrømmelser er da betydningsfulde og jeg går ud fra

i slutfasen nemlig at man

ud af at konservatorskolen også skulle med her må jeg indrømme at

fortaber sig lidt i det uvisse hvori det kloge og fornuftige består beslutningen blev truffet meget hurtigt og jeg kan forstå at den blev truffet fordi konservatorskolen henvendte sig til ministeriet og ministeren

meget vanskelig økonomisk situation

konservatorskolen sammen med de to andre skoler der er ikke udfoldet særlig store anstrengelser for at give en faglig begrundelse for at det er fornuftigt jeg mangler sådan set også en forklaring på hvordan man tror at det skal løse

det fremgår overhovedet ikke af lovforslaget

det her område at det er vigtigt at sikre konservatorskolens faglige integritet

at uddannelsen jo netop kun på meget afgrænsede områder har et sammenfald med de andre så jeg synes det bliver spændende i det videre arbejde med det her lovforslag

hvad der er den fornuftige faglige og saglige begrundelse

efter min mening ingen fornuft i at lave en sådan aftale

ville have været klogere hvis forligspartierne inden de lavede aftalen havde undersøgt hvordan holdningerne var til styrelsesforholdene på de institutioner som man aftalte med hvordan styrelsesforholdene skulle være det valgte man

man valgte at lave aftalen først så er det rigtigt

man skal rose politikere at man var lydhør over for den kritik der kom jeg synes måske bare at der er endnu mere grund til at understrege at det her viser

det kan nytte noget at man er aktiv som studerende og som medarbejder

ønsker og behov i stedet for at sige krav for nu ikke at

herre rasmus jarlov ikke bryder sig om det kom man altså igennem med men forandringerne er jo sket fordi ønskerne er formuleret og fordi studerende og lærere har været aktive

et af de tungeste i den samling vi har nu selve lovforslaget fylder godt halvfjerds sider der er to og halvtreds høringssvar der tilsammen fylder over en hundrede og halvfjerds sider selve høringsnotatet fylder otte og tyve

i oversigten med vurderinger af konsekvenserne af lovforslaget har det slået mig at beskrivelsen af de negative ting de negative konsekvenser faktisk i tekst fylder lige så meget som de positive konsekvenser og så synes jeg at man som politiker lige skal vågne lidt op

den lange side med de negative konsekvenser eller den lange side med de

i enige i så det skal vi have fulgt op på

etiske problemstillinger det synes vi er er nogle komplekse ting i lovforslaget og jeg vil vende tilbage til nogle af dem men det

lovforslaget som vi skal have styr på og ikke kun ved at lave hjemmelæsning på de rigtig mange sider der er derfor vil jeg

også fordi det er en rationel

hurtig måde at gøre det på hvor vi jo kan stille hinanden nogle tekniske spørgsmål

vi skal have et videnskabsetisk komitésystem som har til formål at sikre at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres på en videnskabsetisk forsvarlig måde og at hensynet til forsøgspersonernes rettigheder sikkerhed og velbefindende går forud for de

og samfundsmæssige interesser selv om vi skal undersøge

tilvejebringe ny viden

er et vidensamfund og til at der forskes her

dansk behandling skal være evidensbaseret skal vi også bidrage til at afdække hvad der virker og hvad der ikke virker

overlade al forskning til private initiativer

offentlige sundhedsvæsen skal i høj grad også deltage i forskning

som jeg af tidsmæssige grunde ikke vil nævne her men det er nogle af de elementer vi jo

at nogle af høringssvarene tager afsæt i brugernes interesser

afsæt i systemets interesser og det kan jo også komme lidt med

hvor det er vi så skal lægge snittet

øvrigt gerne rose ministeriet for at de har været meget lydhøre over for høringssvarene det fremgår i hvert fald klart af de otte og tyve sider at er rigtig mange ting der er imødekommet

kan nå at efterlyse tror jeg inden

af om der er nok klageadgang i det foreslåede system flere høringssvar efterlyser i hvert fald lidt mere klageadgang

er det nu vi politisk skal overveje om vi skulle mainstreame forslaget for når der tales om patienter og om forskning inden for sundhedssystemet

der faktisk en tendens til at det i høj grad er mandlige forskere men det er måske også mandlige patienter der forskes på og der kan jo godt være noget forskel på hvordan medicin eller behandling virker på

forsøgsobjekt

de bevidstløse personer eller personer der på anden måde ikke er habile til selv at tage stilling men også her er vi parate til at være åbne over for at vi skal gøre ting i danmark og ikke bare overlade det til indien og kina så vi

med til at drøfte hvordan reglerne skal være også om de forsøgsværger der er sat ind

nok beskrevet så de mennesker der kommer til at deltage i forskning

er trygge nok ved den måde det bliver tilrettelagt på så vi går positivt ind i udvalgsarbejdet og vores endelige

kan vi så komme med når vi har haft den tekniske gennemgang og

komitésystem og behandlingen af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i forslaget er der indeholdt en ændring af hvordan komitésystemet organiseres en smidigere sagsbehandling og en sikring af større ensartethed en ny opgavefordeling

klar opgaveportefølje i komitésystemet en forbedret mulighed for at forske i en række situationer hvor man finder at det ikke strider imod hensynet til forsøgspersonernes sikkerhed integritet og velfærd

og kontrollere godkendte sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

jeg kan kun tilslutte mig socialdemokraternes ønske om at vi får en teknisk gennemgang da der er mange punkter i det både gode og dårlige som der også tidligere er blevet sagt de ting som jeg vil tage op er nogle af de ting der bekymrer os i forslaget i forslaget

disse opgaver skal fremover behandles i den centrale

det fornemmer jeg at de regionale komiteer ikke er tilfredse med de såkaldt spændende projekter skal så fremover behandles i cvk og tilbage

konsekvensen af ændringen vil hurtigt kunne blive at færre ønsker at blive medlem af den regionale komité

utvivlsomt påvirke rekrutteringen af såvel lægefaglige personer som

og årsagen hertil er jo nok at cvk i årevis har haft alt for lidt at lave der er indanket alt for få sager til cvk og det er årsagen til at

nu skal have en række sager at arbejde med men derved ødelægges en del af det ellers gode komitésystem som fungerer godt i dag det forlyder desuden at de

ofte ikke har været aktive i debatterne eller er fraværende mens de regionale komiteer har været meget aktive om det er på grund af hvad der er kommet i dem ved jeg ikke men jeg synes det er nogle af de ting vi skal tage med i gennemgangen i udvalget

et andet aspekt som

med akut forskning uden

samtykke i ikkelægemiddelforsøg

påvirker os alle sammen etisk og som også påvirker de borgere som måske ikke helt kan se hvad der er i selve lovforslaget men når vi taler om forskning

bevidstløse personer

bør have nogle retningslinjer og derfor vil vi i hvert fald fra dansk folkepartis side stille en del spørgsmål om hvordan man sikrer at det her bliver på den rigtige etisk korrekte måde skal man eksempelvis kunne frasige sig

kan forskes hvis det er man er bevidstløs og hvilken bevidstløshedstilstand taler vi om bevidstløshed er at være væk

det kan være på grund af alkoholisme men

også være en dyb bevidstløshed er coma og

og man så derved ikke ved hvad der sker hvis gavn skal det være

være for ens egen skyld når man ligger og er meget syg og livstruet eller er det for

behandling med nogle ting som kan gøre at man kan hjælpe andre patienter

de videnskabsetiske komiteer og rent faktisk får en diskussion af hvordan

også kan styrke sundhedsforskningens vilkår

debat og diskussion sådan set er en nødvendighed og også kommer på

godt tidspunkt fordi der faktisk er en opmærksomhed om det og også er et behov for

i lyset af at sundhedsforskningen

sundhedsindustrien er noget af det danmark skal leve af i fremtiden det tror jeg

set der er bred politisk opbakning til over hele linjen

også gerne bakke op om den socialdemokratiske ordførers

krav eller ønske om en teknisk gennemgang af lovforslaget det er et ekstremt komplekst lovforslag som rummer visse positive aspekter men også rummer nogle problematiske aspekter som også de tidligere ordførere har været inde på

udgangspunkt i nogle enkelte for at præcisere hvor vi i hvert fald fra sf’s side mener at vi har behov for

problemstillinger

lægger man op til at forsøgspersoner kan få yderligere oplysninger om projekter men

bliver opmærksom på hvordan vi forpligter

negative resultater således at det ikke bliver en selektiv selektiv offentliggørelse af de forskningsresultater som passer ind i en bestemt kontekst jeg tror at vi både som brugere og som borgere i det her land har en fælles interesse i også at kunne

se på nogle af de erfaringer der har været fra andre lande og også noget af det som eu lægger op til netop at der selvfølgelig

være en forsinkelse om det så skulle være tolv måneder eller en anden periode

meget vigtigt at vi sikrer en åbenhed omkring

som ikke er mere selektive

det der går igen i §

forholder sig til den her selektive publicering men uden at præcisere at den her selektive publicering er problematisk

har mulighed for selektiv publicering så offentliggør man selvfølgelig kun favorable resultater og udelader dermed også negative resultater

set meget enig med dansk folkepartis ordfører det er problematisk at man som borger i det her land ikke kan have en sikkerhed for

en viden om om man indgår i et forsøg eller ikke gør når det er sagt skal vi også

fra præstøulykken nogle af de erfaringer man

længe i vandet hvordan sikrer vi os også en behandlingsform det er jo ikke noget vi kan forske i

det kræver selvfølgelig også at man har en person

udgangspunkt i men et konkret forslag som vi gerne vil lægge på bordet fra

er at man for eksempel kunne lade sig registrere i donorregisteret således at man i

donorregisteret også var inde på om man ville acceptere at man eventuelt blev brugt som forsøgsperson selvfølgelig med det udgangspunkt at man altid tager den bedst mulige behandlingsform men også at man

såfremt der faktisk er nogle perspektivrige muligheder i en anden opvågningsform som måske kan redde liv både ens eget

nogle muligheder og der ville donorregisteret jo passende være en mulighed hvor man kunne registrere sådanne oplysninger så for mig at se er der også nogle positive perspektiver men vi bliver nødt til i højere grad at diskutere hvordan vi løser det her teknisk og hvordan

finde en løsning som tilgodeser almindelige borgere og

set også der kan være bred opbakning her i folketinget

side vil jeg sige at jeg hilser debatten velkommen men jeg har også

en række bekymringer og den sidste jeg blot vil nævne er

jeg savner det rigtig gode argument det håber jeg også at ministeren måske vil komme ind på for at vi skal have den her nationale komité for at man nu

komiteer som faktisk har løftet

ind på hele aflønningsformen

jeg forstår ikke helt argumentet for at ændre på det princip i forhold til aflønning af videnskabsetiske komitémedlemmer men jeg ser frem til den tekniske gennemgang

ministeren enten kan svare på her om lidt eller om ikke andet så under den tekniske gennemgang

er et rigtig omfattende lovforslag

fylder rigtig meget papirmæssigt og sideantalmæssigt og jeg kan også

med alle de mange mange spørgsmål vi hver især kunne have og måtte have

ministeren jo sådan set stå her resten af dagen

have svar på dem så lad os få en teknisk gennemgang det er jeg helt på linje med

det er rigtig vigtigt at vi både

er det et rigtig følsomt emne mange mennesker tænker negative ting hver gang man bruger ordet forsøg

især også på de mange borgerhenvendelser som jeg vil tro ikke kun er mig der har modtaget

jeg får så lyst til at gentage den tidligere ordfører og sige

var det jo rigtig dejligt at der var nogle der tog en hurtig beslutning for gudskelov sker der jo ikke så tit

man gjorde en ting som ikke sådan

det har jo reddet nogle menneskers liv så vi skal også passe på med at sige om det der med at ville lave forsøg på bevidstløse patienter at det bare er noget negativt og at det bare er sådan

nu har man chancen for at afprøve noget man gør det jo rent faktisk for at redde liv og for

have et moderne sundhedsvæsen med høj kvalitet i behandlingen men det fordrer jo også at vi har en sundhedsforskning i top så alt i alt lad os få den tekniske gennemgang og lad os få stillet alle de der spørgsmål og bekymringer vi hver især kan have fra konservativ side må jeg sige at vi er utrolig positive over for det her

som vi har hørt fra stort set alle helt klart rigtig rigtig teknisk svært voldsomt teknisk svært må man sige det indeholder en

styrkelse af behandlingen af anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og en smidigere sagsbehandling og sikring af større ensartethed det kan man selvfølgelig kun bakke op

spørgsmål som vi gerne vil have vendt i det videre udvalgsarbejde

selskab for retsmedicin har for eksempel gjort opmærksom på at deres brug af biobank måske er i fare med lovforslaget selv om den hidtidige anvendelse har været godkendt ifølge dem

meget gerne blive klogere på men jeg har lige fået at vide inden jeg kom ind i salen at de har bedt om foretræde for udvalget så

af lovforslaget og især da høringssvarene er så forskelligtrettede og

noget af det der er blevet affødt af den debat er allerede nu

sf har været inde på og som jeg personligt synes er en rigtig god idé

vi selvfølgelig have en rigtig rigtig god mulighed for

det det også handler om er at man selvfølgelig også får aflivet en masse myter over for

vi ser frem til det videre udvalgsarbejde og ligesom

er i lighed med vel stort set alle de

positivt indstillet over for det her lovforslag l

også nogle af de bekymringer som har været nævnt fra anden side

mens de er bevidstløse

anden form for større kontrol med det

et forhåndstilsagn eller hvad ved jeg kunne man sørge for at sikre

sundhedsmæssige forsøg mod vores vilje det er et spørgsmål vi er optaget af

helt principielt er vi jo inde at diskutere

mere filosofiske ting om hvem

på det filosofiske plan er meget enkelt at give svaret på

det betyder ikke at vi bare ender med at sige nej men det betyder at vi kan have nogle bekymringer i forhold til det her som gør at vi kommer til at stille en

skriftlige spørgsmål men hvis der kommer den tekniske gennemgang som jeg kan høre at der er rigtig mange der ønsker

det kan også være at man kan lave nogle småjusteringer i forhold

udsættes for nogen forsøg mod deres vilje med de bemærkninger

alle indlæggene har været tænksomme og også konstruktive ordførerne har virkelig læst på lektien og der er meget at læse

gennemgang jeg vil foreslå at vi til den gennemgang inviterer mogens hørder som har været sjælen i hele arbejdet og bag betænkning femten femten som jo ligger bag det forslag vi behandler

spørgsmålet om forsøg på bevidstløse synes jeg egentlig fru vivi kier besvarede meget godt for der skal jo ikke laves forsøg som på nogen måde er farlige indebærer risici men

man kan jo ikke bede nogen patienter om at nedsænke sig i iskoldt vand i en time når man så har nogle

skal der jo være visse muligheder for at prøve ting man ikke har prøvet før

ikke er decideret farligt men det skal jeg slet ikke svare på det er jeg sikker på at mogens hørder kan svare grundigt på når vi får

skal frem ja hvis det handler om bivirkninger men

før man udvikler et lægemiddel eller en behandlingsmetode

man har været igennem temmelig mange negative resultater som gør at man har forkastet de pågældende metoder så jeg går ud fra at det som herre jonas dahl tænkte på især var spørgsmålet om bivirkninger eller manglende virkninger

der har været foreslået at man kunne bruge donorregisteret i visse situationer det vil jeg ikke tage stilling til her på stående fod det lyder igen

det i visse tilfælde ikke giver det som vi gerne vil have men lad os drøfte

det jeg synes det er vigtigt at fremhæve

jo også har til hensigt at sikre at både offentlige og private forskere kan komme hurtigere igennem med deres kliniske afprøvninger det er jo derfor at man skal kunne nøjes med elektronisk anmeldelse

det er derfor at forsøgsprotokoller ikke behøver at oversættes i deres fulde længde det er nok med et resumé

det er derfor at de regionale komiteer kan træffe afgørelse ved afstemning og det er derfor at formandskabet skal kunne træffe afgørelse i sager der ikke frembyder tvivl det tager i dag alt for lang tid at få godkendt et

jeg presser på er det jo ikke fordi jeg vil tage nogen som helst risiko men

skal vi jo ikke have en procedure

til at vente med at give svar til man et par måneder senere har holdt

givet tilsagn

den elektroniske anmeldelse så

og det forudsætter selvfølgelig en digital signatur

med hensyn til den it tekniske løsning er der i forslaget en betydelig fleksibilitet og det skyldes

kan ske en teknologisk udvikling og derfor kan vi lige så godt have den rummelighed i lovforslaget

plads til en teknologisk udvikling

det er nok mine vigtigste bemærkninger jeg har lyttet mig frem til visse spørgsmål som jeg helst ikke vil bide spids på her på talerstolen jeg har heller ikke fundet svarene i det omfattende spørgsmål svar materiale jeg

derfor vil jeg håbe at ordførerne vil gentage spørgsmålene når vi har den tekniske

jeg foreslår at den foregår ved at embedsmænd plus eventuelt mogens hørder kommer enten i udvalget eller at jeg indbyder ordførerne til ministeriet derved kan vi

til nytte i denne sag for det er en utrolig papirrig sag vi står med

it er kommet for at blive vi bruger det alle mere og mere

forudsætning for meget godt i sundhedsbehandlingen derfor bliver it også et fælles værktøj for rigtig mange i behandlingen af patienterne et fælles værktøj der endda kan nedbringe risikoen for utilsigtede hændelser på grund af manglende viden i nuet og et værktøj der er en forudsætning for at fremtidens sundhedsstruktur kommer til at virke efter hensigten for eksempel i den præhospitale

erfaringer med såkaldt telemedicin med daglig patientstatus over nettet med faglig konsultation over nettet og den udvikling

fortsætte for patienterne forventer på den ene side at de ikke selv skal komme med de samme oplysninger til alle personaler og at der er sammenhæng i behandlingen på tværs af systemerne men de forventer også at ikke alle ved

hvad man skal vide på forhånd

det så godt nok løst med reglen om samtykke

det vi skal drøfte og hvor mange skal have adgang til at vide hvad om den konkrete patient herunder personer der ikke har en sundhedsfaglig baggrund

sagen kommer til at handle om så handler den også om hvorvidt det alene er de behandlende faggrupper der skal kunne kigge med i den elektroniske patientjournal og

have adgang til for at de kan skabe nye sammenhænge i behandlingsforløbet umiddelbart lyder det jo godt

relationerne til persondataloven ikke af hensyn

men fordi det faktisk er vigtigt at passe på hvilke persondata der flyder rundt i æteren

synes vi måske skulle have en høring

nogle af de her relationer til persondataloven

meget åbne for

hvordan det er vi definerer de sundhedspersonaler der indgår i behandlingen for eksempel inden for psykiatrien

og en ergoterapeut en fysioterapeut og en pædagog omkring en psykiatrisk patient har jo et lige så stort behov for lige konkret at vide

i patientjournalen som dem der har en sundhedsfaglig autorisation men som udgangspunkt siger vi ja

patientens ret til privatliv

andre grupper der skal med i det for at vi kan sikre en helhed i behandlingen

de private klinikker godt nok

modsat skal vi også kunne håndhæve at folk der betaler for en

kan gøre det relativt anonymt i forhold til alle andre men en gang imellem skal man altså

er der alene tale om at det er planlægningen omkring den konkrete patient eller mere generelt

af de underernærede babyer jeg tror faktisk der var nogle regioner der kunne have haft rigtig meget glæde af at der sådan rent statistisk gik nogle alarmer

at nu havde man fået endnu en underernæret baby indlagt fordi mor og barn var blevet udskrevet for tidligt de statistiske oplysninger er det vigtigt at man kan få på it men derfor behøver man

så det skal vi lige have repeteret lidt som vi

gøre men konklusionen er vi er positive og så har

nogle af de tekniske ting og om relationerne til

flere gange diskuteret hvornår de her systemer kommer til at fungere

til et elektronisk system

vi ved at der dagligt forsvinder journaler samt at oplysninger ikke kommer de rette steder hen vi kan se at flere indlæggelser på det medicinske område kunne være undgået hvis bare der havde været nogle systemer

i hjemmeplejen og på sygehusene og

kunne se hvilken behandling den enkelte havde fået et andet sted det tværsektorielle arbejde har det svært specielt når for eksempel en ældre borger bliver sendt hjem efter et hospitalsbesøg

kommet noget ny medicin på listen eller noget er blevet taget

om eventuelle skader eller en ny behandling der er sat i gang

eller noget som man skal tage sig af i hjemmeplejen af sygeplejersken og det er informationer som vil gøre at private læger eller hjemmeplejen kan handle hurtigere og kan undgå fejlmedicinering det her lovforslag om en lillebitte men meget vigtig del af et system

glæde af når det er fuldt implementeret det siger sig selv

at nytter det ikke noget hvis ikke vi har nogen der kan læse systemet og se hvad der står men selvfølgelig skal vi også tage hensyn til

så ikke alle oplysninger ligger tilgængelige for alle kommunalt ansatte eksempelvis

tandlæger jordemødre sygeplejersker sundhedsplejersker

med særlig kompetence får adgang til elektroniske helbredsoplysninger samtidig får ministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om privathospitalers anvendelse af it det kan være sådan standarder for journaler

at man samtidig kan se hvad der er sket de pågældende steder så forslaget er et skridt i den retning

at man som patient kan føle sig sikker på at de oplysninger følger en uanset om

kommunalt eller regionalt

men vi ved også at der flere steder er nogle systemer som fungerer fint

så programmerne kan arbejde sammen

vil det understøtte det sammenhængende patientforløb det vil være med

en høj behandlingskvalitet og en bedre patientsikkerhed man kan som patient og borger allerede i dag se sin journal for cirka et år siden åbnede der

med en digital signatur logge ind og få et overblik over alle ens sundhedsdata eksempelvis kan man nu se nye notater i patientjournaler om der er kommet svar på laboratorieprøver hvilke medicin man har fået udskrevet samt kontaktoplysninger til den praktiserende læge så ja det er et skridt i

det hele være udrullet i to tusind og tretten og det må vi holde

fastholder den sikkerhed som der er behov for jeg synes

fra datatilsynet som jo faktisk opregner en lang række af de problemstillinger der netop

det er interessant at snage i ens privatliv eller i ens sundhedsdata derfor har vi selvfølgelig behov for at sikre

en kontrol men også en sikkerhed for at de oplysninger som ligger tilgængeligt i epj systemerne rundtomkring selvfølgelig kun bliver brugt af

relevante medarbejdere når det er sagt synes jeg også vi skal slå fast at der heldigvis

dedikeret sundhedspersonale som faktisk forvalter de her personfølsomme data rigtig rigtig fornuftigt jeg synes også det er fornuftigt

at man nu fra ministeriets side lægger op til at udvide den adgang

fornøjelsen af at besøge

hvor der jo blandt andet er blevet indført et nyt epj

som man nu ruller ud i hele region midtjylland og som jo netop rummer en lang række af de her muligheder for

adgang til bestemte oplysninger det rammer jo præcis ind i den her problemstilling

fysioterapeut har behov for at vide omkring den enkeltes medicinering men til gengæld har

rigtig meget brug for at vide hvad ortopædkirurgen

derfor er der selvfølgelig også behov for at man får præciseret

skal være tilgængelige for den enkelte faggruppe således at man sikrer sig at patienten i sidste ende får den bedst mulige behandling det er jo i hvert fald

vi alle sammen gerne vil sikre når det er sagt synes jeg også at den her problemstilling

sig meget tydeligt når man ser på samarbejdet mellem de privatpraktiserende læger

bliver problematisk hvordan sikrer vi at den social og sundhedsassistent som står ude

kommer med det fælles medicinkort men der må vi

bare sige at der altså stadig væk

det fælles medicinkort ikke er på plads

medicinoplysningerne men også de generelle oplysninger som ligger i patientjournalerne så vi får sikret os at der er adgang til de nødvendige oplysninger men

meget positivt indstillet over for det oplæg der kom fra socialdemokraterne

en høring eller et ordførermøde eller hvordan ministeren vil gribe det an vil jeg være ret åben over for

meget vigtigt at vi relativt hurtigt bliver samlet omkring

der er bred opbakning til at få præciseret de her nødvendige ændringer af loven

ønske om at det her faktisk bliver implementeret relativt hurtigt

side opbakning til intentionerne i lovforslaget men der er altså nogle ting

og adgangen og tilgængeligheden og

en indenrigs og sundhedsminister eller en sundhedsminister har adgang til

vurdere hvilke faggrupper der skal have adgang til dem men jeg

om for eksempel farmaceuter på apoteker også skal have adgang til

den enkelte patient så vi undgår en eventuel fejlmedicinering det er nogle af de problemstillinger jeg gerne vil have belyst når vi i givet fald mødes i ordførerkredsen men der er mange gode intentioner

bruger i tilstrækkelig grad det er også et værktøj som

dansk folkepartis ordfører man kan godt indimellem blive lidt utålmodig og

komme i gang og få det brugt det vil betyde rigtig rigtig meget

helt fint for mig det deltager jeg gerne i lad os tage det møde det vigtigste er at vi kommer i gang og at vi kommer i gang nu så fra konservativ side

it i sundhedsvæsenet og ikke mindst

fuldstændig rigtigt som vi også har hørt af flere at det jo er noget man har efterlyst

til en række helbredsoplysninger for sundhedspersoner

jo faktisk alt fra tandlæger til radiografer og ambulancebehandlere med særlige kompetencer

man skal selvfølgelig ikke

men man må bare som der også bliver påpeget i høringssvarene tage det alvorligt

udvidelsen og dermed selvfølgelig også bekymringen

misbrug af oplysningerne bliver ikke mindre af at

bekymringen betyder ikke at vi ikke bakker op om forslaget

sikkerheden ved netop denne udvidelse i forbrugerrådets høringssvar

design som åbenbart er

tilgår relevante sundhedspersoner jeg kender kun systemet fra høringssvarene og der står ikke

helt klart at hvis det kan være med til

noget man bør kigge på i det videre udvalgsarbejde

en sygeplejerske hen og trak mig i ærmet og viste mig sin store støvede papirjournal som hun bar hen til en klinik hvor der åbenbart var en patient hun sagde til mig synes du ikke det er dybt forældet at vi går rundt med disse støvede journaler jo det er dybt forældet forleden hørte jeg om en kvinde der havde været med sin mor rundt på tre hospitaler hun skulle oplyse de samme ting

skal gøre med vi er måske verdens mest e parate samfund men det er ikke altid man fornemmer det i sundhedssektoren og nu skal sundhedssektoren altså bringes på niveau med den elektroniske standard vi gerne vil kendes for og som vi er stolte af at have i dette land borgerne er jo parate der er ikke noget land i verden hvor borgerne er mere klar til at bruge internettet

nu skal det være nu skal den ene hånd vide hvad den anden gør i sundhedssektoren og det skal patienterne

det skal også være sådan at kommunen når patienten er udskrevet umiddelbart skal kunne få oplysningerne vi har i øjeblikket en gennemsnitlig ventetid på at komme i genoptræning på mellem femten

for patienter og det er helt uholdbart fordi genoptræningen tager længere tid og bliver dyrere

hvis ventetiden skyldes at genoptræningscenteret simpelt hen ikke

at vide at nu er patienten udskrevet så er løsningen selvfølgelig

får mulighed for at gå ind på patientens elektroniske patientjournal og dér får bekræftet at vedkommende er udskrevet vi skal have mere sammenhængende patientforløb med høj behandlingskvalitet og vi skal have øget patientsikkerhed

noget til blandt andet dem der møder den tilskadekomne patient først med ambulancen

jeg synes at herre jonas dahl med god grund kan rejse spørgsmålet om hvorvidt farmaceuter også i et vist omfang skal kunne få adgang til patientjournalen det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål som jeg meget gerne vil være med til at dyrke sammen med udvalget

der skal selvfølgelig være sikkerhed om patienternes privatliv og hvis en patient har et sygdomsforløb som patienten ikke mener vedrører nogen andre så skal det selvfølgelig respekteres det siger sig selv men jeg tror vi tager fejl hvis vi bygger på den antagelse at borgerne går og er vældig nervøse for hvad der nu kan stå om

i den patientjournal de er meget mere nervøse for at de bliver behandlet af en der ikke ved hvad der står i patientjournalen så borgerne er på mange måder løbet foran os

det er vigtigt at kommuner og regioner kan bruge oplysningerne til statistiske undersøgelser

det gør jo at de vil kunne vurdere effekten af deres egne indsatser vi har lige fået disse sundhedsprofiler hvor kommunerne kan se hvordan tilstanden er i kommunen sammenlignet med nabokommunen og over tid vil de kunne se om en kampagne for mere motion eller sundere mad eller hvad det nu kan være over for unge mennesker

har virket eller den ikke har virket det er utrolig vigtigt at vi udnytter vores samfunds velordnethed

hvad der virker og hvorfor det virker så af hensyn til forskningen og af hensyn til

er det meget vigtigt at kommuner og regioner også kan bruge disse data men selvfølgelig til undersøgelser af det generelle billede der er jo ikke tale om at de skal gå ind og bruge bestemte personer og udstille deres særlige sygdomsforløb jeg vil godt understrege at

har en persondatalov der bliver ikke tale om en generel og automatisk adgang til data det er kun de medarbejdere der skal anvende oplysninger til statistiske undersøgelser som får adgang til dem og den dataansvarlige myndighed skal først tage stilling til om kommunen eller regionen må indhente de ønskede oplysninger så

at vi nu begiver os ud i ragnarok hvor oplysninger om folks sygdomsforløb flyder rundt hos alle mulige mennesker der ikke bør have adgang til dem vi tager et sikkert skridt fremad og det glæder mig at debatten her mere har været præget af om nu der var nogle flere der skulle adgang til oplysningerne frem for overflødige bekymringer for hvad patienterne måtte mene patienterne er klar de venter på at vi handler og jeg er faktisk lidt overrasket over at vi på dette punkt ikke er kommet længere derfor håber jeg inderligt at vi kan få forslaget gennemdrøftet og få det vedtaget

jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages i dag klokken tretten

og jeg giver ordet til den socialdemokratiske ordfører da jeg ikke kan se venstres

at hvis den her redegørelse vi skal debattere nu var skrevet efter ministerskiftet

men ikke det hele ikke beskyldningerne gående på at al manglende integration og fravær af succes i det flerkulturelle naboskab skyldes socialdemokraterne og sf

redegørelsen blev jo fremlagt

minister fru birthe rønn hornbech og det påstås at det er den nuværende regerings

underforstået at den s ledede regering ikke havde gjort noget i skrift og tale har nuværende minister siden den ellevte marts påstået at drenges dårlige læsefærdigheder vold mod kvinder og imamers pseudovielser af teenagere æresrelateret kriminalitet og anden kriminalitet og så videre og så videre også skyldes s og sf altså de røde partiers holdninger at skyde skylden på andre for manglende succes er ingen nyhed det tror jeg mange af os politikere hver især kan forfalde til men jeg synes det er interessant at den nye minister

over fravær af integration fravær af positiv vilje til at ville det samfund man har valgt at bo i at man vil os det godt den samme pessimisme kan jeg ikke genkende i redegørelsen og derfor tror jeg egentlig

vi i dag kan få en konstruktiv debat om nogle fakta og ikke kun

her understrege at s stadig væk går ind for en fair og fast udlændingepolitik

tvivl om men vi mener begge ord både fast og fair og vi taler også ud fra at alle borgere i danmark har både en ret og

og til også at gøre noget for sammenhængskraften

faktisk ret enige med den nye minister i at ens tro spisevaner og oprindelige kultur

og vi accepterer ikke at kultur tro og traditioner vægtes mere end danske frihedsværdier eller betyder mere i nogles privatliv end vore almindelige love og menneskerettighederne gør

den måde vi tilrettelægger vores familieliv og bestemmer over hinanden på eller faktisk respekterer hinanden på vi vil bekæmpe alle tendenser til radikalisering

genstand for mistro på grund af en lille gruppes ekstreme holdninger og handlinger ønsker man ikke vores demokrati og ytringsfrihed

grund til at bo her det synes jeg mange har sagt rimelig firkantet og vi ønsker et samfund

vi vil bekæmpe diskrimination og vi vil sikre anstændig behandling af asylansøgere

i familier med indvandrerbaggrund vi ønsker en integrations og udlændingepolitik der ikke er gidsel i et partipolitisk slagsmål og vi ønsker at have en debattone der ikke er fyldt med mistillid og så synes jeg vi skal være mere tydelige

vi taler om mennesker der har en flygtningebaggrund eller om mennesker der har en anden

fra også i høj grad præger

har mulighed for at deltage aktivt i den mangfoldighed der er i danmark eller i vores integrationsarbejde og

jeg lige vise en bog her

var interessant for ministeriet og for ministeren at kende det er en empirisk undersøgelse af to hundrede unge menneskers livshistorier og baggrunde for deres kriminelle handlinger det er den eneste undersøgelse der går rigtig ind bag ved hvorfor nogle unge med anden etnisk baggrund faktisk reagerer som de gør og ikke har tillid til det samfund de er født og vokset op i

bliver talt om at de måske har risiko for en livskriminalitet i kraft af deres baggrund i kraft af fravær af at nogen har hjulpet dem i tide

familien som man ville have behandlet hvis det var en traditionel dansk familie der havde haft de samme vilkår men der har vi svigtet jeg siger ikke det her for at undskylde deres handlinger men

nødt til at gribe lidt i egen barm når vi i hård retorik hænger nogle ud og der er den her undersøgelse faktisk et rigtig godt værktøj

fire og tyve års reglen har haft en positiv effekt over for så mange

hvornår de gerne vil giftes med en der måske kommer fra et andet land vi hører i hvert fald at der er mange med

er lidt træls at de skal spørges så meget som de skal når de ønsker at blive gift

men vi har også som parti valgt at bruge det ord ikke for at stigmatisere

at der er et område her som vi mangler

der mangler vi så også at få fuldt styr på hvilke alternativer der er til at mennesker klumper sig sammen i visse boligområder

boliger i alle kommuner

det faktisk stadig væk er de kommuner der var så flinke

også har de største udfordringer jeg savner også at der er noget i redegørelsen om det man kunne kalde den indbyrdes bandekrig

når vi skal tale integrationsarbejde

så kunne der måske også have været et lille afsnit om relationerne til de konventioner og love andre steder fra som vi har

og derfor kunne det rent lovtekniske faktisk også godt have været et rigtig fint afsnit i den her redegørelse men tak for redegørelsen og så håber jeg på at vi får en lidt alsidig debat når

spillede ind for deres vedkommende og

passe på med at sige nogle bestemte ting

var trådt til i tide det ville vi måske have gjort hvis det var danske familier der havde haft de samme udfordringer derfor reagerer man med noget så jeg talte ikke om sproget i forhold til det sproget er jeg først inde på når vi

men de unge her har en generel mistillid til samfundet fordi de føler

været nogen til at hjælpe dem hvis de har haft nogle forældre som på grund af krigstraumer

det er jo meget det der er en tendens til

deres eget ansvar for deres egne handlinger

advare imod at man betragter unge som ofre men at en forklaring på deres adfærd også godt kan være med til at

der er for mange tørre tæsk under opvæksten eller hvad det kan være regulært svigt så kender man jo også nogle andre pædagogiske veje til at give dem noget af den adfærdsregulering der så skal til for at de bliver rigtig gode

noteret på min skærm

har lagt frem det er så ikke alle de ting der er beskrevet i redegørelsen vi synes er lige gode men hovedparten af dem synes vi sådan set redegør fint for

vi blandt andet medvirket til at stille strengere krav

det har der været forskellige virkemidler forskellige redskaber til et af dem har blandt andet været starthjælpen

i den tid hvor vi har haft indflydelse er blevet stillet større krav om danskkundskaber

børn og unge har vi lagt vægt på blandt andet sprogstimulering fastholdelse i uddannelsessystemet og også bekæmpelse af ekstremisme altså bekæmpelse af fundamentalisme redegørelsen

viser faktisk at der er en del myter om dansk udlændingepolitik der er jo faktisk skabt nogle forbedringer både for udlændinge og for danskere i de seneste

arbejde med ikkevestlig baggrund og det er godt for børnene at deres forældre står op hver dag og bidrager til det samfund som børnene skal være en del af det er med til at sætte en positiv udvikling i gang der er flere der er kommet i gang med en uddannelse og det er også noget som vi bestemt hilser velkommen i dansk folkeparti mange udlændinge bidrager jo positivt til samfundet de bestiller noget de passer deres arbejde deres børn og familie dem er der skabt mere plads til på grund af den førte

ikke kan misforstås der er bestemt udlændinge der gør det godt i danmark og

tyder på at der faktisk er kommet lidt

rigtig godt jeg synes dog også at der er nogle ting som er problematiske i den redegørelse som regeringen

positivt det mener vi bestemt ikke det er

måde er vi med til at opbygge

en autoritet i deres lokalområde som de jo sagtens kan tænkes at misbruge til at

fremme holdninger og synspunkter som ikke er forenelige med det vi mener er grundlæggende værdier i

også det er ærgerligt at der ikke er noget fokus på assimilation altså det at udlændinge skal tilpasse sig dansk kultur og blive danske

i redegørelsen men det som den nye integrationsminister har været ude at sige om at udlændinge skal blive danske

i redegørelsen på noget som helst tidspunkt og der kunne vi jo godt ønske os at regeringens nye linje i integrationspolitikken også

vinder indpas i den faktiske politikudvikling og

for at arbejde som noget der ubetinget

og jeg synes at regeringen i redegørelsen er blind for at det uundgåeligt i visse tilfælde vil medføre at herboende arbejdskraftindvandrere

vil kan medføre nye kulturelle udfordringer for danmark og det synes jeg slet ikke er tænkt ind i redegørelsen eller for den sags skyld

via asylreglerne og via familiesammenføringsreglerne og det betyder at der er givet plads tid og rum til at integrere nogle af dem der har været i danmark og

også plads og tid til at integrere dem der kommer udefra samtidig er der jo så sket en stigning i dem der kommer for at arbejde der kommer for at studere men det er jo ikke ubetinget godt det skifte er godt men derfor er der

nuancer i det og jeg synes jo godt at man kunne begynde at overveje at tænke lidt mere over blandt andet på regeringsniveau

henter de familiemedlemmer herop og hvilke konsekvenser har det så

tilrettelægge man har jo i lang tid sagt at antallet spiller en rolle i forhold til asyl og familiesammenføringspolitikken men man må også gøre sig klart at antallet

kommer nogle for at bidrage og det skal der så sandelig også være plads til

er bare også vigtigt at vi tænker ind hvilke konsekvenser det kan have på lang sigt for det danske samfund vi ved jo at der vil ske noget nær en fordobling i antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere i danmark i løbet af de næste fyrre år og vi savner fra

positiv udvikling det er vi som udgangspunkt skeptiske over

det er en succes

kan vi jo faktisk se at der er flere ikkevestlige indvandrere og efterkommere der rent faktisk er kommet ud på arbejdsmarkedet der mener jeg at

har haft en positiv effekt fordi der er kommet et incitament til at man er kommet ud på arbejdsmarkedet

mener jeg også at det er et redskab i udlændingepolitikken så det gør det mindre attraktivt at komme til danmark for eksempel hvis man ønsker at nyde godt af de velfærdsgoder vi har

sender det signal at hvis man kommer til danmark så

muligt kommer ud på arbejdsmarkedet og går fra at være passiv til at være aktiv i det danske samfund

kunne herre martin henriksen være rar at beskrive hvem det er der kommer til danmark udelukkende for

men de mere præcise tal kan vi jo finde frem jeg

de også ligger i et bilag til redegørelsen der er selvfølgelig flere forskellige initiativer og jeg er sikker på at

også med til at de kommer ud og omgås de mennesker hvis kultur de på sigt skal integreres ind i og derfor kaster det

en hel masse positive sidegevinster af sig

flere der kommer ud på arbejdsmarkedet

økonomiske højkonjunktur der i en periode har medvirket til at flere er kommet ud på arbejdsmarkedet

det har spillet ind sammen med de forskellige redskaber blandt andet starthjælpen

er gået godt på integrationsområdet selv om der unægtelig er lang vej endnu

for permanent opholdstilladelse som betyder at man motiverer unge mennesker til at tage sig et ufaglært arbejde frem for at uddanne sig

og det betyder altså at unge mennesker går i gang med en uddannelse

for dansk folkeparti at de her unge mennesker

hvordan kan man så stemme for et pointsystem der motiverer unge til at tage ufaglært arbejde og straffer dem for

synes det er et problem at der er mange med indvandrerbaggrund der falder fra

jo også derfor vi blandt andet har været med til at udvikle forskellige former for mentorordninger på erhvervsuddannelserne

de enkelte skoler skulle udarbejde en strategi for hvordan de ønsker at fastholde de elever der er frafaldstruede ude på de enkelte erhvervsuddannelser

de her unge mennesker som har en anden baggrund end dansk kommer i de bliver fastholdt i en uddannelse men jeg tror bare at

til at tage utrolig lang tid før man for alvor

begynder i uddannelsessystemet og ikke er så god til dansk så fra starten af er bagud i forhold til de danske elever og det

men de første halvfjerds point samler man blandt andet ved

det betyder jo altså at man siger til de unge mennesker

problemerne med at unge med anden etnisk baggrund

hvordan kan det nogen sinde hænge sammen

en uddannelse det klinger lidt hult

ønsker at de her unge mennesker

det ikke kan betale sig at tage en uddannelse i danmark hvis man ønsker

venstrefløjen der siger det det er jo realiteten

at man siger hvis i går i gang med en uddannelse tæller det positivt men når i så er færdige med jeres uddannelse skal i ud på arbejdsmarkedet og vise at i kan bruge uddannelsen

komme i beskæftigelse og når i så har været i beskæftigelse i en årrække har i mulighed for at søge om at få permanent opholdstilladelse og når i

udlændingeservice ned igennem den dokumentation som

skal følge regeringens pointsystem

blive belønnet for faktisk

at der er så stort frafald og så mange unge med minoritetsbaggrund

jo særlig rammer unge mænd med minoritetsbaggrund det kan vi se

stort skridt i den rigtige retning vi skal meget længere ad den vej og vi skal have meget mere af det men det er ubetinget positivt at

til unge med indvandrerbaggrund at de skal lade være med at tage en uddannelse fordi det ikke kan betale sig det er altså venstrefløjen der står og siger

ved med at prædike det ved forskellige lejligheder

så er det jo sådan at når man som politiker render rundt og gentager det samme igen og igen

tilbud og ydelser der bliver stillet til rådighed for en i det danske samfund jeg synes i

skat til det samfund som man ønsker at opholde sig permanent i

leve i et land hvor man føler sig hjemme og vil leve resten

fremstår i al sin absurditet så

alt for mange ikke kan få en praktikplads

indføre krav om sociale klausuler

gøre den færdig i modsætning til det vi ser i tusindvis af unge

hvis vi indfører det for erhvervsuddannelserne og siger at hvis ikke

de har taget en håndværkeruddannelse

skulle ansøge om at komme ud på en arbejdsplads og så vil arbejdsgiveren kunne se at de faktisk

vil så være stillet bedre og så ville vi i realiteten giver dem en dårligere uddannelse end dem der godt kunne få en rigtig praktikplads i virksomhederne derfor

målsætningen jo at vi forsøger at gøre hvad vi kan for at virksomhederne opretter

det modsatte hvis vi siger at vi garanterer at de altid kan få en skolepraktikplads her på skolen for så kommer de ikke ud i det rigtige liv

vi siger altid at uddannelsen er den bedste sikkerhed man kan give folk og der har vi ikke fagbriller på når vi siger det

unge med forskellige kompetencer

at det nogle gange kun var i den ene sæson man havde behov for en skolepraktik og så var der også plads til en på arbejdsmarkedet bagefter så det kunne jo godt ske at vi skulle se

åbent på nogle kombinationsmuligheder for at få

side og fra andre folks side ønsker at flere skal have det så er det jo fordi man vil udvide de muligheder der er i dag

være i undtagelsestilfælde kan give tilbud om en skolepraktikplads

nogle unge mennesker fra i løbet af deres uddannelsesforløb at komme ud i praktik i en virksomhed og så risikerer

job vil mester i virksomheden have den opfattelse og det kan der måske også være lidt om at ham der har været

virksomhed har bedre forudsætninger for at komme ind og fungere på en virksomhed end ham der ikke har været ude i en virksomhed og have praktik så gør vi dem en tjeneste så gør

kan betale sig at tage en uddannelse hvis man har permanent opholdstilladelse i

det er det budskab der bliver opfanget derude og der siger jeg bare at det er forkert for vi har faktisk et pointsystem hvor man kan få point

indrettet på en anden måde men jeg beder bare folk om at forholde sig til

faktisk bliver belønnet for det giver point i det pointsystem at tage en uddannelse

andre hele sætninger

at unge mennesker der bor i danmark skal fravælge uddannelse det er jo utrolig vigtigt og

at mennesker som ufrivilligt opholder sig rigtig mange år på et asylcenter faktisk

bedre rustet til det liv der venter dem

har set os sige

unge mennesker med ophold i danmark og med bopæl i danmark

venstrefløjen synes det er godt at folk tager en uddannelse det er svært at finde nogen der ikke synes det er godt men derfor skulle de jo bare tænke lidt over

hele tiden giver indtrykket af at hvis man tager en uddannelse i danmark og man ønsker at søge om at få

noget der bliver belønnet når det i pointsystemet rent faktisk er noget der bliver

en mening om om det bliver belønnet på den rigtige måde men jeg synes da man skal gøre mere ud af at sige at det rent faktisk er noget som tæller med på den positive side tager en uddannelse det er jo realiteterne man

sige at det er lidt af et skønmaleri man får

hånd om under den nuværende regering

arbejdsmarkedet selv om integrationsministeriet

blandt eus bedste

og så indvandrere og efterkommere fra ikke eu lande ja så ser billedet straks helt anderledes ud end det rosenrøde

ender vi i danmark helt nede på en treogtyvende plads ud af otte og tyve europæiske lande ifølge tal fra eurostat

af en ny fattigdom i danmark og en underklasse med etnisk slagside jeg taler selvfølgelig om de såkaldte fattigdomsydelser som regeringen også bryster sig af at have indført

fire hundrede og halvtreds timers reglen der snart bliver til en to

at få flere mennesker i arbejde i en krisetid hvor arbejde i øvrigt er svært at få for alle

og stabil opvækst og en god ballast hjemmefra når de engang skal stå på egne ben i det danske samfund

hvordan pigerne brager gennem uddannelsessystemet

hvor længe de kan blive ved med det hvis regeringen får gennemført sin plan om brugerbetaling på gymnasierne for nydanskere

integrationsministeren må opponere mod forslaget når det engang kommer

man også at for få unge mænd med indvandrerbaggrund får en erhvervskompetencegivende uddannelse

falder fra en ungdomsuddannelse

praktikpladsgaranti med sociale klausuler og med hjælp til de unge der jonglerer med andre problemer end de rent faglige

fremtiden får brug for at kunne tiltrække endnu mere velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft end vi gør i

femten største virksomheder i danmark

når det kommer til at sikre at det danske arbejdsmarked er attraktivt for velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft dansk industris nye globaliseringsredegørelse om konkurrenceevne giver danmark en skuffende plads i spørgsmålet om internationalisering og åbenhed i forhold til de resterende oecd lande og det

en tilbagegang på syv pladser i forhold til sidste års globaliseringsredegørelse så man kan ikke just påstå at det går den rigtige vej jeg deler mine socialdemokratiske kollegers bekymring

udviklingen i landets udsatte boligområder og ghettoer i forhold til den

som for eksempel de partnerskaber integrationsministeriet har indgået med seks udvalgte kommuner for at skabe en helhedsorienteret integrationsindsats på tværs af forvaltningerne det ser vi meget frem til at følge

er kvindeprogrammet nydanske kvinders ressourcer i fokus kampagnen brug for alle unge og fastholdelseskaravanen for at nævne nogle andre gode projekter

konkrete projekter og utrolig mange mennesker i danmark med minoritetsbaggrund som

samfundet på lige fod med andre borgere og som i øvrigt knokler for at få integrationen til at lykkes

få konkrete forslag til løsninger

ikke tiltrækker nok udenlandsk arbejdskraft

at denne debat ikke bare skal handle om løse udsagn men også

fra to tusind og ni til

kom flere eller færre højtuddannede

om der kommer dem vi har brug for

organisationer og nogle af de største virksomheder

så alvorligt så kan vi jo ikke bruge den her selvtilfredshed

så bør man da hvis man har regeringsmagten gribe

sikre os at vi ikke kommer til at stå med de store problemer som som der bliver advaret

som

på greencard og på en række andre ordninger som højtuddannet arbejdskraft

gået én vej og kun én vej

gør noget så drastisk som at gå i pressen og sige noget som som sf er

pointer jeg fremfører har jeg ikke kun fra avisartikler selv om der har været mange

advaret mod at vi kan få problemer med at tiltrække tilstrækkelig meget

jeg går ud fra at venstres ordfører også mødes med virksomheder og derfor godt ved at sagerne altså ikke er helt så rosenrøde som man prøver at tegne dem

det går med arbejdsmarkedsintegrationen synes jeg

er for en beskæftigelsesfrekvens vi

har har blandt de mennesker hvis integration vi diskuterer her i dag og der ser det jo altså ikke helt så fantastisk ud

at vejen ind på arbejdsmarkedet for mange

og ambitioner

med anden etnisk baggrund aldrig får en uddannelse det betyder at vi om en årrække står med nogle meget store problemer med at finde en plads på arbejdsmarkedet til dem

hvis nu man fra sfs side mener at der skal komme endnu flere

hvordan vil man så ændre i de ordninger som tiltrækker

kommer endnu flere til danmark for at arbejde der

vi har herhjemme men hvilke ordninger vil

bordet i forhold til brugerbetaling og optjeningsprincip vil betyde at vi taber

kvalifikationer vi har brug for så synes jeg vi må kigge

hvad vi gør for at familielivet fungerer her der hører vi jo mange historier om at det

så synes jeg i det hele taget at det ville være en god idé hvis man i stedet for bare at hvad der bliver sagt af dansk arbejdsgiverforening dansk industri

talent og hvem det nu ellers er der har blandet sig offentligt

så tror jeg vi kunne komme langt længere end den situation vi ser i dag som jo er og det må jeg give mine socialdemokratiske kollegaer ret i en meget fastfrosset situation

mere arbejdskraftindvandring til danmark og

en situation hvor noget af den udenlandske arbejdskraft der kommer til danmark går arbejdsløs

det giver jo ikke nogen mening og der synes jeg at det vil være rigtig godt

arbejdsløshedssituation

hvilke ordninger det er man skal lempe for at komme mere arbejdskraftindvandring til

der mest af alt kan omskrives til en dobbeltbeskatning altså at man både skal betale skat i danmark og at der skal være brugerbetaling hvis man skal have sine børn til lægen det tror

det bliver mere attraktivt at have sit familieliv

for at forbedre kontrollen i forhold til den arbejdskraft der rekrutteres hertil

risiko for løndumping at der er risiko for social

ud i arbejdsløshed og det ser vi desværre nogle eksempler på indimellem

med de indiske it ingeniører i csc

den tidligere integrationsminister man kan ikke give den nuværende

skylden for det han skal have lov til også

yderligere og bedre kontrol så vi kan sikre os mod løndumping

ville være rigtig glædeligt hvis det vi hørte fra

integrationspolitik eller mangel på samme

en hel del udlændinge og familiesammenførte til danmark som sjældent blev mødt med krav

og levede et passivt liv på offentlig forsørgelse for flere af dem kunne det ikke betale sig at gå fra offentlig forsørgelse og i arbejde og en del af de familiesammenførte ægtefæller havde ikke kontakt med det omgivende samfund

øvrigt noget jeg gjorde opmærksom på i en bog jeg

havde arbejdet som tolk og konsulent i en del år jeg påpegede at integrationen på flere områder sejlede og det undrede mig at man ikke stillede flere krav til folks egen integration det er ikke befordrende for integrationen at folk bliver pakket ind i vat og bliver behandlet som stakkels ofre

dominerende jeg mener at vi generelt skal behandle folk som kommer til danmark og bosætter sig som ligeværdige medborgere og stille krav for så behandler vi dem nemlig som ligeværdige medborgere vi skal fortælle dem at det er

har hovedansvaret for at blive integreret samfundet kan ikke integrere folk men samfundet skal skabe de rette rammer

de rette rammer var næsten ikkeeksisterende i

vedtage integrationsloven men det var ikke nok siden vk regeringen kom til magten i to tusind og et

en meget målrettet indsats

der blev oprettet et integrationsministerium og det gav mulighed for en mere målrettet indsats udgangspunktet har lige siden været en fast og fair udlændingepolitik

stillet krav ja rigtig mange krav til folk som kommer til danmark og bosætter sig også krav om at respektere de grundlæggende demokratiske værdier og bidrage til fællesskabet regeringens politik har sikret at danmark i dag er et åbent samfund for udlændinge som vil danmark og som vil bidrage positivt enten via arbejde eller ved at studere

siden to tusind og et er der kommet femogfyrretusind flere indvandrere fra ikkevestlige lande i beskæftigelse trods finanskrisen

har mange med en indvandrer eller flygtningebaggrund været i stand til at

og vi er faktisk bedre end eksempelvis et land som sverige til at integrere indvandrerne på arbejdsmarkedet hvor de stadig væk har holdt fast i det gamle princip om sidst ind

ofte går ud over folk med flygtninge eller indvandrerbaggrund vi skal selvfølgelig følge op på denne positive udvikling og tage fat i de udfordringer som vi stadig står over for det er vigtigt at vi i vores udlændinge og integrationspolitik står på to ben

stå fast over for dem der ikke vil danmark ikke vil det danske demokrati

ikke vil integreres på den anden side er det meget meget vigtigt synes jeg at vi påskønner og støtter og er åbne over for de mange der bidrager positivt til det her samfund integration er jo en dynamisk proces hvor det er vigtigt at ændre fokus i

som der står i redegørelsen er der fremadrettet to hovedopgaver som jeg er enig i at vi skal fokusere på for det første er det vigtigt at restgrupperne som stadig står uden for samfundet

indenfor det gælder eksempelvis en del af de unge mænd

med indvandrerbaggrund hvad angår kvinderne

er det faktisk rigtig flot at mange af dem klarer sig rigtig godt uddannelsesmæssigt for det andet mener jeg at vi skal holde fast i at vi

brug for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft derfor skal danmark forblive et åbent og attraktivt samfund for disse grupper

fremelske mangfoldighed ikke for at være hellige men der er også økonomi i det

vi skal også fremelske iværksætteri

oprettet et center der skal styrke indvandrernes iværksætteri

vi i det konservative folkeparti holder en konference om iværksætteri blandt indvandrere her den fjortende april i folketinget for vi mener at det er vigtigt at

fokus på er den demokratiske integration noget som vi nævner i vores integrationsudspil det er vigtigt at vi gør noget ved

dem der er demokratiske analfabeter og her handler det ikke så meget om

udfordres så alt i alt

mennesker som vi har set eksempler på i pressen og i vores egne indbakker

det

i det men som jeg giver udtryk for i interviewet medgiver jeg at

justere nogle ting så vi ikke

tillidsrepræsentanten der er tillidsrepræsentant for halvtreds kolleger og

som med tolken der tager til afghanistan

er det noget vestlig integration der kan ske ved at

aktiv i militæret og det synes vi skal belønnes det samme

så

ud af ordførerens udtalelser

i lovligt ophold i danmark

skaber langt større sikkerhed så skal i gå ud at tage

to en halv år i stedet for tage en uddannelse

er klog integrationspolitik at sige til unge mennesker at vi hellere

kunne det også være et eksempel på noget som den konservative ordfører

at der var for mange der var på offentlig forsørgelse derfor har fokus været at folk skal i arbejde folk skal være aktive på arbejdsmarkedet og det er vigtigt med arbejdsmarkedsintegration

tage en uddannelse men i forhold til den videre konkrete integration er det enormt vigtigt med arbejde og det at være aktiv på arbejdsmarkedet

på arbejdsmarkedet at integrationen foregår kan ordføreren godt selv høre at

ikke udelukker det andet jeg læste i fem seks år på universitetet og samtidig havde jeg fuldtidsarbejde

der er mange der både studerer og arbejder det er ikke enten eller men det der er vigtigt at holde fast i

er at arbejde er vigtigt for den videre integration man får da point for

ikke smidt ud hvis de ikke

har nok point de skal bare vente et år eller to

er

en virkelighed der ikke eksisterer i virkeligheden

at i mindst tyve sager så vidt jeg hurtigt kunne tælle op har ombudsmanden rejst kritik af forhold i ministeriets regi

ottende februar to tusind og elleve

det indtryk kan man jo også få af redegørelsen her der står nævnt meget tidligt i redegørelsen og jeg citerer omkring femoghalvtredstusind indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund er kommet i beskæftigelse

er mange men er det mange nok til at det er en succes

ender der hænger og vifter lidt i luften og derfor vil jeg tage det

tallene for jeg tror det illustrerer

ministerens og regeringens bestræbelser på at tegne et billede

harmonerer med virkeligheden for det første integrationsministeriet bruger i sin analyse fra hjemmesiden som jeg nævnte før gamle tal

ni selv om der er tal fra de tre første kvartaler af to tusind og ti til rådighed

integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet er faldet dels under krisen men

danske resultater med eu femten landene og ikke eu syv og tyve landene selv om eu i snart rigtig mange år

syv og tyve medlemslande og ikke femtende og sagen er at nogle af de nye medlemslande

bedre til at integrere indvandrere på arbejdsmarkedet end andre

når danmark sammenligner sammenligner sig selv med

eu lande så gives danmark

ser kun på indvandrernes erhvervsfrekvens i forskellige eu lande og ikke på forskellen mellem personer med

personer med dansk baggrund

der bliver målt efter altså hvor tæt er personer med anden baggrund end dansk på at have samme erhvervsfrekvens som danskere

ved ikke at anvende de nyeste tal ved ikke at inkludere alle syv og tyve eu lande

eurostats opgørelse og ved ikke at bruge den mest anvendte sammenligning som man plejer

er det en succes for integrationen det synes vi ikke i det radikale venstre ser man på beskæftigelsesgraden

at fem og halvfjerds ud af hundrede personer med dansk baggrund i alderen femten til fire og tres år er i beskæftigelse og for personer fra lande uden for eu gælder det at fem og halvtreds ud af hundrede er i beskæftigelse

og det viser sig i øvrigt at beskæftigelsen er lavere i danmark end i sverige tyskland frankrig og i gennemsnittet

og også eu syv og tyve landene hvis hele potentialet ved et løft i beskæftigelsesgraden til fem og halvfjerds ud af hundrede skete for alle personer

ville det give et kæmpestort beskæftigelsespotentiale niogtredstusind frem mod to tusind og tyve så vi bør alle sammen

succes hvis det går den vej

er sket nogen som helst forbedring siden sidst

undervisningsministeren har beklaget det meget og siger at nu skal der virkelig ske noget

det er ikke imponerende her er vi nemlig ved

og derfor er det spændende at se hvad regeringen kommer med af nye initiativer for at løfte den fødekæde og dermed løfte beskæftigelsen og dermed løfte

er det radikale venstres meget stærke ambition at vi skal realisere en integration der ikke bare har sin succes i økonomi men også har succes i at det er et samfund hvor alle borgere har rettigheder

som ligeværd ligebehandling og ligestilling er fælles for alle

jelved går meget op i man kan så også som en sidebemærkning til fru marianne jelveds udlægning

fremstille tingene på en usaglig måde og

udfordring nogle er jo kriminelle nydanskere som vi

faldet en dom i vollsmose hvor

i politikens analyse den tyvende marts

tryg ved det danske domstolssystem

jeg går ud fra at når der er truffet den afgørelse er det fordi der er et regelsæt der blandt andet handler om

nogle ting vi skal leve op til som

tager stærkt afstand fra den pågældende person jeg synes han er både stødende og ubehagelig og at

ikke være afgørende om den person der får den dom er en som vi synes er tiltalende

det er en vi synes er utiltalende

usagligt usammenhængende og dårligt

kan udvises fordi vedkommende

en billet til at undgå at blive udvist af danmark synes fru mariane jelved

og fornuftigt system som hun

men jeg kan fortælle at arbejderbevægelsens

odiøs europæisk institution som regeringen ikke kan tage sig af så er vi langt ude efterhånden

jeg sagde før lov er lov og lov skal holdes

karsten lauritzen finder at den lovgivning som dommeren har brugt i denne sammenhæng er forkert så synes jeg at herre karsten lauritzen skal rejse den sag og så må vi behandle den i folketinget som en lovændring så enkelt er det men vi går ind for en retsstat hvor der er lighed for loven uanset om det er en sympatisk eller en usympatisk

meget indstillet på

retten til familieliv

udvist

jelved synes det er hamrende urimeligt at man som udenlandsk

kriminalitet blive dømt for

stå til udvisning men alligevel ikke blive udvist fordi man har stiftet

han måske have tænkt over inden han begik kriminalitet

på et tidspunkt skrevet under og det har danmark gjort med et flertal i folketinget ellers kan det ikke ske hvis den konvention som

martin henriksen skal gå i leding for at få det gjort

jeg synes

til at ændre grundlaget for den måde vi styrer

jeg har ingen ambitioner om at ændre

er med i en konvention som siger at retten til familieliv familieliv betyder noget

komme bare én meget usympatisk og utiltalende og ubehagelig person og være årsag til at den konvention ændres man lovgiver ikke på baggrund af ét eksempel endsige to eksempler

selv om du som udenlandsk statsborger i danmark har begået

så er der jo konventioner som

det er jo en regel som bliver

man dér ændrer en konvention så ville synes det var rigtig

en diskussion om hvorvidt konventionerne er rimelige men jeg

til at tage de diskussioner til hver en tid og vi mener det er vigtige diskussioner

skal ikke skorte på det og vi kan sagtens i fællesskab dansk

sig selv og den såkaldt faste og fair udlændingepolitik i

altid undret mig at regeringen kan sige ordet fair om deres egen udlændingepolitik uden at blive sådan

hvis der er noget der ikke er fair i dansk politik

regeringen og dansk folkepartis udlændingepolitik regeringen bruger meget tid på at fortælle hvor fantastisk det er at færre har fået mulighed for familiesammenføring og at færre i dag får asyl

at få lov til at leve sammen med med deres familie og det undrer mig at man står og praler med at færre flygtninge på flugt har fået beskyttelse

vi som et af verdens rigeste lande burde beskytte flere end vi gør i dag men

og jeg synes hyldes er et korrekt ord at bruge i den sammenhæng

det er kontanthjælpsloftet det er fire hundrede og halvtreds timers reglen der nu bliver lavet om til en to hundrede og fem og tyve timers regel

regeringen påstår altså at de her fattigdomsydelser har fået beskæftigelsesgraden til at stige helt ærligt det primære resultat af fattigdomsydelserne er ikke beskæftigelse det primære resultat er fattigdom netop fattigdomsydelserne er en hovedårsag til at antallet af

lever i fattige familier familier som er under eus

massivt siden den borgerlige regering kom til

fattigdomsydelser som man altså hylder i redegørelsen vi beskæftiger os med

en aktiv indsats for at få folk i arbejde

jo sige helt på linje med fru marianne jelved og fru astrid krag

på hjemmesiden den ottende februar to tusind og elleve stolt konkluderer at dansk arbejdsmarkedsintegration er blandt eus bedste så kunne man måske nok lige have nævnt at tallene for to tusind

altså viser at danmark ligger på en sekstende plads og til

rapport fra arbejderbevægelsens erhvervsråd fra den femtende marts i år så vidt jeg husker står det på side

store mangel på praktikpladser der rammer indvandrere og efterkommere ekstremt hårdt

i forhold til lige præcis det her problem

gennemfører en uddannelse hvorfor er det så man ikke tager sig sammen og

så skal man selvfølgelig stille krav om at

som rapporten blandt andet

at uden for arbejdsmarkedet ønsker sig et job det viser en undersøgelse offentliggjort af a4 for et par måneder siden

område som man sådan meget bekvemt sniger sig uden

udenlandsk arbejdskraft

til løndumping uanset om det

det giver meget meget dårlig mening

uddannelse er ikke god integration

man søger inden man er nitten år så slipper

jeg ret sikker på det kan vi undersøge og så kan vi jo løse det problem som

som altså ikke blev udvist men

men det ville være interessant i forhold til

den konkrete sag men generelt mener jeg at vi skal overholde internationale konventioner det gælder også i forhold til at beskytte retten til familieliv

besværligt forhold til konventioner eller man er meget kritisk over for dem i

at vi på internationalt plan forsøger at indgå nogle aftaler om nogle minimumsstandarder herunder retten til at beskytte familielivet ligesom jeg synes at det er klogt at vi har konventioner der betyder at man ikke kan udsende mennesker til tortur så vil jeg da som fru marianne jelved også gjorde

til de unge statsløse hvor man bare systematisk

fru johanne nielsen en mulighed for

at enhedslisten er vild med konventionerne

fru johanne schmidt nielsen at det er rimeligt at en person der ikke

er blevet idømt seks års fængsel for omfattende hashhandel

synes enhedslistens ordfører at det er rimeligt og lad nu være med at komme med

hvis herre karsten lauritzen mener at er en domstol

så må herre karsten lauritzen jo forsøge at

lave lovgivningen om

forsøge at lave lovgivningen om men jeg

kun vil forholde sig til den enkelte

det mere generelle nemlig hvis en udenlandsk

til at blive udvist synes

fordi han har stiftet familie

bliver stiftet familie

han bor i vollsmose som har begået noget kriminalitet

tage domstolene alvorligt

den her sag alvorligt

som handler om det her med om man skal udvises hvis man begår kriminalitet selv om man har børn i danmark jeg mener

hensyn til retten til familieliv derfor synes jeg det er klogt at vi har tiltrådt den

som beskytter retten til familieliv gad om det ikke er menneskerettighederne

vi har en række udvisningsregler i udlændingeloven

tage hensyn til om vedkommende har stiftet familie i danmark og

lang række grove forbrydelser i danmark ikke bliver udvist hvilket han ellers ville stå til

følge det synspunkt

han begyndte på en kriminel karriere

de

igen og igen har presset på for at få stramninger af reglerne for

potentielt set kunne tale om en sag med en mand er født og opvokset

begået kriminalitet skal han naturligvis straffes

tilfælde på for ikke så længe siden som jo endte vi fik en ny minister

når

ikke nogen undskyldning for ud over en simpel uopmærksomhed i

til hvor hurtigt tingene skrider frem i folketingssalen

at være den sidste i ordførerrækken det forudsætter ellers at man er det

der heller ikke umiddelbart udsigt til det men

jeg prøvet den position og undre sig lidt over noget af det tidligere ordførere har sagt og over den debat der har været der tillader jeg mig

vi et beslutningsforslag fra blandt andet enhedslisten og det radikale venstre der tog udgangspunkt i en enkeltsag der stod enhedslistens ordfører

er til stede i salen her i dag om at forholde os til det beslutningsforslag med udgangspunkt i en enkeltsag der blev faktisk remset den ene enkeltsag op efter den anden

og der kan man ikke bede om en politisk holdning til til en

har vi siden vi overtog

regeringsmagten i to tusind og et gjort en målrettet indsats for at forbedre integrationen

udlændingepolitik og ved at stille krav til de mennesker der ønsker

på den måde har vi været med til at skabe et markant bedre grundlag for integrationen

langt flere der er kommet i gang med en uddannelse

bliver ufrivilligt tvunget ind i et ægteskab

og efterkommere med ikkevestlig baggrund der er kommet i beskæftigelse det er altså en betydelig fremgang uanset hvordan man gør tallene op

nydanske kvinder og piger det går godt for

sent som i sommer blev det bekræftet

sprang tolv skalaen og blev kåret til årets superstudent

tale om en pige hvor begge forældre

siden af studierne havde hun to studiejob for at hjælpe med økonomien derhjemme

som det går rigtig godt for og som har nydt godt af den indsats der er blevet gjort de sidste ti år vi har en stor gruppe af nydanskere der integrerer sig bidrager til samfundet og betragter sig selv og

samtidig har vi så desværre også en gruppe

i stand til at integrere sig der undlader

en en dejlig tilværelse i det danske samfund og nyde godt af de muligheder vi har for at bryde blandt andet den negative sociale arv det er en gruppe der er karakteriseret

at bosætte sig i nogle udsatte boligområder hvor der hersker helt andre værdier

for mange år siden har

en af grundene til at hver anden elev der forlader folkeskolen faktisk ikke er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse det er særlig drengene der er problemet

nyde godt af de goder som vores alle sammens velfærdssamfund giver mulighed for

er det vigtigt at vi ikke lader pigernes succes

fat på udfordringen tidligt nok det var fru marianne jelved inde på jeg ville da også ønske at vi i ti år havde gjort mere vi har gjort en masse men vi har ikke gjort nok når resultatet stadig væk ikke

forbedret betydeligt men der sker dog en hel del konkrete ting noget

med tosprogede der forlader folkeskolen

så springer man fra i oppositionen så stemmer man nej så finder man en undskyldning det gjorde man i tirsdags

når regeringen de sidste ti år har lagt helt konkrete løsninger frem

forbedre integrationen så er der blevet stemt nej

det synes jeg er tankevækkende også en smule skræmmende så derfor vil jeg da håbe på

i tirsdags hvor man kunne hjælpe en masse tosprogede børn

konkrete udspil i den ghettostrategi som er lagt frem der også vedrører den restgruppe der er tilbage

forhåbentlig være med til at bevirke at man får sat turbo på og løst nogle af de udfordringer vi har

integration i venstre er vi af den opfattelse at integration er en vigtig nøgle til at sikre vores fremtidige

vi har mangfoldighed på arbejdsmarkedet da flere kulturer kan og også vil bidrage til forskellige løsninger og kompetencer mange virksomheder er opmærksomme på at mangfoldighed faktisk skaber vækst

det også glædeligt at antallet af højtuddannede udlændinge der kommer ind på jobplan som det hedder er steget med halvtreds procent

den debat vi har om udlændinge og integration i danmark skræmmer folk væk kan man ikke umiddelbart aflæse i tallene det

forbedret og derfor ønsker vi i venstre i hvert fald også at invitere til en bred debat den har vi nu også løbende med dansk erhvervsliv om hvordan vi sikrer at at flere nydanskere kommer i beskæftigelse og

at der er ordninger til at tiltrække højtuddannet arbejdskraft

som jo snart skal diskuteres når arbejdsgruppens

højtuddannet arbejdskraft det er ikke to ting der

vi i venstre af den opfattelse at den skriftlige redegørelse der ligger er god viser at den integrationspolitik været ført de sidste ti år har haft en effekt der er dog en masse udfordringer tilbage

det vil vi gøre fremadrettet i venstre i hvert fald

politisk debat om hvordan vi helt konkret og ikke blot på de overordnede linjer

får mere uddannelse

så når det tidligere

tror herre karsten lauritzen

schmidt nielsen rejser

der blev indført i to tusind og to

har været der otte år og det er blandt andet det krav der har ført til

men det er nok udtryk for det jeg forsøgte

linje som oppositionen fører den angriber regeringen for

jeg synes at der skulle være en større sammenhæng

at det pointsystem som ligger er

når man kan få permanent opholdstilladelse

på kortere tid det er så to en halv år inden for de sidste tre år

har man jo mulighed for at supplere med et andet job hvis det skulle være det er

sektor store forsøg med at give de folk der er på deltid mulighed for at gå på fuldtid og arbejde lidt mere det

ikke så mange der benytter sig af men men det var nu

i forhold til

astrid krag spørger om til til sidst om

set en enkelt artikel i information

få deres eget familieliv til at hænge sammen sikke nogle visioner

men siger

at meget hårdt

og af grænsen

hvis dansk erhvervsliv samlet set ville gå ud

og beklage sig over reglerne for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft så tror jeg med al respekt ikke de ville vælge information som medie for at være helt ærlig så

at der måske lige er blevet tolket rigeligt i det men men lad det nu ligge

hvad så med at tiltrække udenlandsk arbejdskraft men men jeg synes måske er helt sagligt

lagt nogen rapport frem fra regeringen nu der er nogle embedsmænd

jeg er sikker på at det når der bliver taget politisk stilling og lagt noget frem i folketingssalen

noget der er afbalanceret vil sikre at vi tiltrækker højtuddannet arbejdskraft og samtidig kan være med til

også vædde med at det er noget som socialistisk folkeparti kommer til at stemme imod for når det kommer til konkrete løsninger

efter hukommelsen i tirsdags stemte oppositionen imod

dog den største tilståelsessag i dag vi har lige peget på hvor ringe det står til i folkeskolen med børn med tosproget

og til den vi får præsenteret i morgen som udelukkende handler om tosprogede børn

går undervisningsministeren ud og siger der er desværre ikke nogen forbedringer det er som det har været hele tiden men det tror herre karsten lauritzen måske heller ikke på at undervisningsministeren har sagt

hvordan kan det være at sverige er et af de lande i verden

til at undervise tosprogede børn danmark hører til de dårligste hvad er forklaringen

derfor regeringen lagde et lovforslag frem i

der er ikke helt sammenhæng i det

marianne jelved og det radikale venstre og resten af oppositionen siger og det de stemmer nede i folketingssalen og det håber jeg den større offentlighed bliver klar

år efter at regeringen overtog en enorm og uløst og efterladt integrationsopgave er at danmark er blevet et mere åbent og et mere fælles samfund på en intelligent måde regeringen har med en målrettet indsats i et godt samarbejde med sit parlamentariske grundlag vendt en meget negativ udvikling hvor alt for mange nydanskere før stod uden for samfundet

vi skal tage fat i de udfordringer som stadig melder sig vi skal give de mennesker der kan og vil og som søger ind i det danske fællesskab al tænkelig støtte samtidig skal vi tage en debat og tale åbent om de kræfter der modarbejder det danske fællesskab og som ikke har et ønske om at være en del af det danske fællesskab men blot har det ønske at være

at huske at vi står i en økonomisk situation hvor det er fuldstændig afgørende at vi formår at skabe vækst igennem intelligent håndtering af integration og mangfoldighed

kræver det både at vi fremover kan tiltrække velkvalificeret arbejdskraft fra udlandet og at alle herboende uden undtagelse giver deres bidrag plads for dem alle plads for alle der vil danmark for folket der er således tre hovedopgaver i den fremadrettede integrationsindsats

sættes yderligere fokus på de svageste og mindst ressourcestærke grupper som står uden uddannelse job og uden for samfundslivet og ja det danske fællesskab i øvrigt

skal der være en intelligent håndtering af integration og mangfoldighed som skal medvirke til at skabe vækst

vi styrke den kulturelle integration så vi får en ordentlig balance mellem frihed og fællesskab mellem fasthed og tillid

jeg har hørt meget her i debatten i dag

og oppositionens opfattelse i denne sag lad mig sige ligeud hvad regeringens opfattelse er i danmark er ingen født som ofre

vi har hørt meget om at det hele er samfundets og danmarks og politikernes skyld og derfor er det vigtigt for mig at slå fast at i danmark er ingen i udgangspunktet født som ofre vi

de privilegier og de muligheder det giver os at bo her

regeringens politik er baseret på at vi tillader os at forvente det bedste af vore nye medborgere at vi forventer at folk der kommer til danmark for at blive i danmark også kommer det for at blive danske at have forventninger og at stille krav er nemlig også en anerkendelse af ressourcer og potentialer

hvor mange nydanskere tidligere levede et liv i passivitet og blev gjort til ofre for samfundets dårligdomme ikke mindst som følge af en politisk debatkultur hvor ting ikke kunne siges og ikke kunne debatteres så er mange af dem nu kommet i gang med en aktiv tilværelse men efterslæbet fra fortiden arven man skal jo vedkende sig arv

at der stadig er en stor opgave foran os vi skal derfor fremover sætte yderligere fokus på de svageste og mindst ressourcestærke ingen skal parkeres på sociale ydelser hvis der er mulighed

succes og en kolossal forandring fra før og efter regeringens tiltræden de unge kvinders integration er lykkedes i en sådan grad at vi nu må bruge mange kræfter og kan koncentreres os om at få unge mænd med på vognen det er en bunden opgave som skal lykkes

jeg tror grundlæggende på at langt de fleste og i virkeligheden alle kan bidrage med noget så længe de ikke pakkes ind i velfærdsdyner og offerliggørelse

tværtimod men det er synd at der for eksempel er unge drenge der tror at meningen med livet er en karriere som gangster i tingbjerg vollsmose

har drengene nemlig selv her er det vigtigt at vi tør tro på

at de nydanske drenge selv kan gøre en forskel som nævnt i redegørelsen har regeringen iværksat en bred og helhedsorienteret indsats for at styrke børns og unges deltagelse i det danske fællesskab herudover er det værd at nævne at integrationsministeriet samarbejder med flere projekter der styrker de unges integration efter princippet hjælp til selvhjælp lad mig nævne team succes fra vejle som vandt integrationsprisen i to tusind og ni foreningen er blot ét eksempel blandt mange på at det kan lade sig gøre team succes har gjort det til såkaldt cool at lære noget cool at vide noget cool at være noget blandt vejles nydanske nydanske unge er det ikke tjekket at være gangster nej

af team succes hvor citater af

hvor unge nydanske hjælper andre unge nydanske med at finde

og beskæftigelse

der var et med sin tid ville sige se det er cool

som skal med på vognen ikke kun for deres egen skyld men også for vores fællesskabs skyld

bliver et os her skal vi gøre op med kulturel berøringsangst ingen bør for eksempel få førtidspension fordi vi ikke tør stille krav om eller tro på at alle som udgangspunkt kan bidrage til samfundet indtil det modsatte er bevist

mangfoldighed er et ord der er blevet brugt meget mangfoldighed kan man ofte udlægge som man vil men mangfoldighed er for mig også et positivt ord og der er ikke nogen tvivl om at mangfoldighed i de kommende år vil

det bliver en abstraktion men mangfoldighed sat i de rette rammer kan skabe noget helt særligt noget unikt noget som er brugbart både for dem der engagerer sig i det

at mangfoldighed præcis bliver til andet og mere end rørstrømsk snak

at det sat ind i en erhvervskontekst med deres virksomhedskultur gav en ekstra værdi det gav simpelt hen flere penge når de sammensatte deres team i mangfoldighedens tegn hvis vi kan forstå at udnytte mangfoldigheden kan der også komme positive resultater ud af det

at regeringen også fremover vil arbejde stenhårdt for at sikre at integrationen går fra at være en eklatant underskudsforretning præget af arv og og et stort efterslæb fra den tidligere regerings initiativløshed til at være en proces som forhåbentlig kan gøre danmark rigere både i form af menneskelige og i form af økonomiske

det danmark vi kender det danmarks fremtid lad mig endnu en gang slå klart fast som liberal ønsker jeg på ingen måde ja jeg kunne ikke drømme

begrænse religionsfriheden eller den kulturelle frihed for mennesker der kommer til danmark jeg er ikke minister for tørklæder klaphatte eller leverpostej i børnehaver jeg kan sagtens føre en diskussion om det hensigtsmæssige i kulturel tilbagetrækning men det er

et lovgivningsanliggende til gengæld er det fuldstændig afgørende

danske kultur alvorligt i al dens mangfoldighed i stedet for som jeg oplevede for nylig da jeg sagde at det måtte være en naturlig forventning

med en mur af fordømmelser fra oppositionens side

afslører at man har berøringsangst for overhovedet at tale om hvad dansk kultur er

dansk kultur og siger at den bør mennesker der kommer til danmark vedblivende måske tilegne sig

der så godt som fredeligt udviklede sig til det folkestyre vi kender i dag og som vi udviklede på blot hundrede år den kultur

karakter den kultur der anerkender som jeg sagde før at der skal være plads til dem alle plads til alle der vil

hvor forskellige grupper lever i parallelsamfund med vidt forskellige normer for hvad der er rigtigt og forkert eller for den sags skyld til en betragtning om at danmark er et produktionsmulighedssamfund den franske forfatter antoine

selv om den ikke rører sig ud af flækken hvis vi tør være stolte over den danske kultur er her et kolossalt integrationspotentiale

fremmest om at glemme det særlige danske selvhad

blive inspireret af det danmark vi har skabt

det danmark har opnået regeringen har også taget en række markante initiativer for at sikre forståelsen for vores fælles dannelseshistorie og kulturelle grundlag blandt andet i form af fremlæggelsen af en kulturkanon og en demokratikanon herudover er undervisning i dansk kultur blevet styrket på landets sprogskoler og der er blevet indført en særlig indfødsretsprøve hvorigennem personer som ansøger om dansk statsborgerskab skal dokumentere kendskab til danske samfundsforhold dansk kultur og dansk historie uden oplysning intet demokrati

noget vi skal stå ved og være kulturbærere

også til nye borgere dansk kultur binder os sammen som land som folk som mennesker kultur er vaner der giver retning i tilværelsen dansk kultur er for eksempel det folkestyre vi har kæmpet gennem adskillige generationer for at nå til det er for eksempel det naturlige at kvinder i danmark råder over sig selv og deres frie vilje

det er adskillelsen af det religiøse og det politiske og det er også den kulturelle frihed vi må aldrig blive et samfund

forstår hinanden og fællesskabets handlinger har vi ikke noget fællesskab har vi ikke noget danmark har vi ikke noget danmark har vi ikke noget os så har vi kun et os og dem regeringen har kort sagt bragt den sunde fornuft ind

men ikke naivt den linje skal vi udbygge det er vejen til varig velfærd og et samfund med frihed fællesskab

at styrke den kulturelle integration

skal tilpasse sig dansk kultur og

udestår en diskussion af rammen omkring mangfoldigheden og det bliver så en interessant diskussion at

ministeren er indstillet på at stramme udvisningsreglerne

lettere muligheder for at udvise personer

fængsel og jeg udtaler mig naturligvis generelt og hvor anklagemyndigheden har anmodet om

det må regeringen forholde sig til og det vil jeg forholde mig til og det vil hvis det overhovedet kan lade sig gøre give anledning til at jeg vil fremsætte forslag til at noget sådant ikke kan finde sted igen

helt entydigt det er stødende det er uacceptabelt og det er

for de mange medborgere af fremmed herkomst der er i danmark fordi det også smitter af på dem i den offentlige debat

at kigge på regelsættet og se om man ikke kan gøre mere for at udvise udenlandske statsborgere som begår meget grov kriminalitet i danmark selv om de har stiftet familie i

vi må se hvad det kan give

sekularisering kulturel frihed

som til at tage for givet det tror jeg vi skal

forklare mig hvorfor reaktionen på dansk kultur så var så stærk da jeg kom med min udtalelse

hvis det virkelig forholder sig som fru astrid krag siger altså at tingene er sådan dernæst vil jeg sige at

en samlet redegørelse for hvad regeringens politik er på dette område

meget korte termer sige at min tilgang til det her område vil være en politisk linje der moderniserer den såkaldt faste og fair udlændingepolitik i retning af en fast og tillidsfuld

udlændingepolitik fordi jeg opfatter tillid som en af bærepillerne

og det vil fru astrid krag se udtrykt i den kommende tid men mere tillader tiden mig

til de unge særlig de unge

et vist fællesskab om det kunne også godt være

igen og igen er den her betragtning om at det

gå så langt som til at betegne retorikken som stødende for det har jeg brugt i en helt anden sammenhæng i dag som ville gøre det absurd

irriterende ved at det hele tiden er gøreriet der skal herske det forandrer ikke at jeg har varslet også i redegørelsen at der skal gøres en indsats særlig i relation til de unge mænd og det kommer vi til at vende tilbage til jeg har ikke nær haft mine hundrede dage endnu så jeg håber at fru astrid krag vil bære over med at det mere konkrete må hun vente lidt med

og lad os se om vi ikke også skal have en diskussion af kommuners forskellige ageren i den her sammenhæng for det tror jeg bliver nødvendigt det tilsiger min egen kommunale erfaring mig

vi forsøgte faktisk at sige

samme toner som ministeren gjorde også væk fra offerrollen

ting også går i arv til børnene og det var derfor jeg nævnte den bog som

vilkår og så kunne mit spørgsmål jo passende være

retsoplæg hvis skæbne ikke var så god til at starte med men som siden blev gennemført nærmest i sin fulde længde

at man i blandt andet skolen i højere grad end man gør i dag anvender psykiske screeninger for bestemte grupper fordi vi

af posttraumatisk stress syndrom og lignende i grupperne og jeg kan bare huske den reaktion jeg blev mødt med dengang jeg

det var at udstille bestemte grupper og hvad bildte jeg mig ind og

at jeg er fuldstændig pragmatisk hvis bare det vi gør virker

jeg også fuldstændig pragmatisk da der for nylig kom en sag frem om holbæk kommune som i forhold til at afsløre socialt bedrageri havde taget en imam i anvendelse

konkrete sager men for at forstå det kulturgrundlag man opererede med jeg er fuldstændig

samtale om de værktøjer og de modeller

jo bedre men fru karen klint ved også godt at

selv i politik hvis man betænker den mængde af kaffe man har drukket igennem tiden så kan det godt blive lidt stærkt

initiativer der foregår rundtomkring i landet som masser af frivillige foreninger og andre frivillige er involveret i og som satspuljen i stor stil

fuldstændig enig i at der foregår rigtig meget konstruktivt som bidrager til en god integration rundtomkring i netop de sammenhænge her og derfor vil jeg stille et spørgsmål som er lidt langt bill clinton var guvernør i arkansas og han satte sig for egenhændigt at sikre sig at analfabetismen blev fjernet fra arkansas

det gjorde han ved at sende en hær i anførselstegn af pædagoger og socialrådgivere

den type af uddannede ud i familierne hvor forældrene var ramt af analfabetisme

den metode

de øvrige partier de regerende partier

det radikale venstre handlede

i den ene familie kunne være bedst

et andet sted kunne være bedst med en socialrådgiver

et cetera det vil jeg meget gerne det er også derfor jeg nævner kommunerne som et centralt omdrejningspunkt i den sammenhæng

prøve at lægge en national handlingsplan for og tage en drøftelse med kommunerne om men det kommer til at kræve at vi tør lægge den kulturelle berøringsangst på hylden

bruge et kierkegaardcitat

den man vil flytte der hvor den person er

det der præger det frivillige og når vi nu

etnisk der kommer i morgen og som undervisningsministeren allerede har annonceret ikke viser nogen forbedring så kunne jeg forestille mig at integrationsministeren ville bidrage til

undervisningsministeren for det pågældende standpunkt for jeg har lige talt med ham og det undervisningsministeren i

i den videre politiske debat indtil i morgen det vil jeg i hvert

tillid er udgangspunktet for det fru marianne jelved siger her men jeg har altså også den tilgang til det at kommer man til danmark er det danmark man kommer til og der må være den naturlige forventning at kommer man til danmark for at blive så kommer man for at blive dansk ikke

i en dansk kontekst forstået som en indsnævret kontekst men i al dens bredde og mangfoldighed men der er en ramme og jeg tror fru marianne jelved med sine pædagogiske forudsætninger

i juni måned to tusind og ti

og efteruddannelse

for en digital ansøgning om godkendelse af og tilskud til befordring det skulle lette arbejdet med ordningen for både arbejdsgivere skoler

a kasser arbejdet med den nye lov gik i gang men det stod hurtigt klart at der var enkelte punkter i den nye lov som burde tilpasses for at digitaliseringen af ansøgningsproceduren kan ske på en måde

der mærkbart letter administrationen og hele ansøgningsproceduren de steder hvor der er brug for tilpasninger

bestemmelser om tilskud til befordring og tilskud til kost og logi det forenkles og letter dermed arbejdsgangen og mindsker det manuelle arbejde med tildeling af tilskud

er et led i en aftale med skoleforeningerne man er blevet enig om en nultolerancepolitik over for brud på regelsæt der regulerer amu området for at muliggøre udveksling af oplysninger om alle udbetalinger inden for det samlede godtgørelsessystem og for at skabe bedre overblik over forbruget af godtgørelse foreslås det endelig at der oprettes en fælles database som skal være tilgængelig både for undervisningsministeriet

kasserne det fremgår af høringssvarene at enkelte er utilfredse med at der fremover ikke kan udbetales godtgørelse til en deltager der tidligere har deltaget i samme uddannelse flere gange med godtgørelse inden for samme kalenderår se det er ikke hele sandheden da der i forslaget er taget højde for at hvis uddannelsen ændres på grund af teknisk udvikling hvis uddannelsen skifter indhold eller hvis der er tale om samme kompetencer

men for eksempel forskellige materialer så får kurset en ny kode og der bliver dermed tale om et nyt kursus her burde det nok også indføjes at de nærmere regler i bekendtgørelsesform vil blive udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter samlet set har lovforslaget lovforslaget til formål at foretage en række tilpasninger der kan smidiggøre digitaliseringsprocessen og foretage en række stramninger der kan modvirke utilsigtet brug af ordningen på vegne af venstre vil jeg hermed anbefale lovforslaget over for

er jo en samlet palet af at der er nogle muligheder der bliver begrænset

lægge penge ud

der kommer gode argumenter og der er en god begrundelse

synes der skal ændres noget men hvis ordføreren er enig

kunne det jo være fint hvis ordføreren så ville sige jamen det vil vi lytte

står mål med den indsats

det her handler om dels at få smidiggjort en ansøgningsproces

at det er dem som har en mulighed for at få tilskud der skal have det og pengene skal ikke ende andre steder

når det kommer ind i en og samme database

det være en lettelse men hvis

til hvordan vi kan få det her til at virke bedre og smidigere og kan vi få det implementeret væsentlig billigere fordi ordføreren

gode ideer til det jamen så er min

og hvis det bare var det at man skulle undgå noget misbrug

nogle offentlige ydelser havde vi sådan set ikke noget imod det men jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren

at der har været utilsigtet anvendelse af godtgørelsesmidlerne

give nogle eksempler jeg læser ikke nogen her i

på og hvorfor man lige pludselig har kig på nogle ting her jeg kan jo hjælpe ministeren lidt på vej ved

at jeg gennem tiden igennem de senere år har rejst en række sager det drejer sig for eksempel om noreco hvor man inviterede en hel masse udenlandske arbejdere herop med det formål

få staten til at betale både deres ophold kørselspenge

køreskole i vejle som gav noget uddannelse og hvor man ikke lige kunne finde ud af at få skrevet tingene rigtigt så det vil være meget hjælpsomt hvis

ministeren er i stand til at fortælle præcis hvor det er

vi da gerne se på det men så vidt jeg kan se

at man sætter noget i gang til den første juli

kender resultatet af endnu og hvor man siger at

kan vi kigge på om vi kan digitalisere nogle ting

jeg tror at hvis det havde været vores egen minister kunne jeg have givet lidt længere snor men men bemyndigelser er altså

at vi er stærkt skeptiske over for

hvordan han vil bruge den bemyndigelse

de har nogle uddannelser og kurser der løber i

er en lang række ting hvis folk er nødt til at stoppe

anden årsag det kan være sygdom eller andet så har de brugt deres rettigheder

kan ikke starte op igen der er også det forhold at man

vi har vel ellers en enighed om at det det drejer sig om er at folk der er

også skal mulighed for at dygtiggøre sig og komme tilbage til erhvervet derfor er det jo skidt at regeringen siger

at de her ting betyder at hvis en virksomhed går konkurs kan vi risikere

de siger det er dog noget underligt noget at i vil begrænse mulighederne for at få godtgørelse i forbindelse med

det her fører til siger de at

bede om fri i arbejdstiden i stedet for

godt få det men hvis folk både arbejder

det synes jeg da man skulle lytte til der kommer en stor fri organisation og siger

for mig ganske fornuftigt det er derfor jeg gerne vil høre hvordan det kan gå til at man så

tilsyneladende ufornuftigt lovforslag på det her område så der er rigtig mange steder vi ville hæve fanen og sige

så på det foreløbige grundlag kan vi i hvert fald ikke

det her koster rigtig mange penge og jeg vil også gerne lige spørge hvor kommer pengene fra er det skattekroner eller er det noget der tages af arbejdsgivernes

hårdt optjente midler som de indbetaler til et andet formål

præcis ved om de penge skal gå til

flere lærlinge i arbejde eller om de skal gå til at oprette databaser for det er også et spørgsmål som de har stillet sig så samlet set

med at vi vil bede ministeren om at komme over i et samråd så vi kan få en nærmere snak om det men som det ligger nu synes vi ikke det er godt nok der

meningen med det her var jo at det skulle lette arbejdet det skulle være nemmere både for arbejdsgiverne for skolerne

ordførerens formand i en tv duel med statsministeren sagde at

og besparelser er det her ikke en af

altså er nogle ting man skal kigge lidt nærmere på

vil tørre nogle udgifter

arbejdsgiverne der siger at det her er forbundet med at nogle

noget af det vi ved erhvervslivet er meget bekymret for er at der er nogle der skal sidde og taste noget ind

en fin maskine og et fint system et andet sted

så manuelt er fri for fint nok med mig men den garanti vil jeg gerne bare have inden

et projekt hvor fuglene sidder på taget i stedet

lettere for arbejdsgiverne for skolerne og

det hele kan gøres elektronisk men jeg synes det er sund fornuft

bliver skubbet en masse papirer frem og tilbage at

det bliver uoverskueligt at finde ud af

ikke kommet endnu jeg har inden for det seneste år

frembragt tre sager hvor herre peter juel jensen har siddet på hænderne og klappet ministeren på ryggen

det er fint alt sammen og ikke stillet et eneste kritisk spørgsmål det har vi gjort så kommer man og siger at det her løser alting dansk industri siger at det her forslag når man begrænser

arbejde for at uddanne sig

peter juel jensen der findes folk der både godt vil

det misbrug jeg spørger bare det er

er konstrueret og de begrænsninger ønsker vi ikke vi ønsker ikke at lægge

for at der er nogle arbejdsløse det kan være bornholm eller

har mulighed for at komme i arbejde det vil da være sund fornuft

således at de stadig væk kan få deres godtgørelse når det ellers

indtil vi får et valg og at får renset luften

fremsat det her lovforslag om blandt andet tilpasning af godtgørelsesordningen fordi det jo desværre har vist sig at godtgørelsesordningen bliver misbrugt

rent faktisk står i lovforslaget og som ministeren har opridset rent faktisk også passer med det her lovforslag skaber vi så nogle værktøjer der skal sikre at godtgørelsesordningen ikke bliver misbrugt

undgå at blive vred når man hører at der for eksempel er arbejdsgivere der har hentet en person til danmark fra østeuropa

selv om personen reelt ikke har deltaget i en uddannelse som

det er naturligvis uacceptabelt og derfor

sikre at det her misbrug og

bedrageri ikke kan fortsætte lovforslaget indeholder også en række tilpasninger som bevirker at ikkebeskæftigede ikke kan få tilskud til befordring samt kost og logi efter reglerne i loven loven om voksen og efteruddannelse

helt i tråd med det vi selvfølgelig forventer vi forventer nemlig at ordningen om godtgørelse ved voksen og efteruddannelse er målrettet personer i beskæftigelse

er ledige falder ind under andre regler det ved vi og det skal selvfølgelig klart siges at det her lovforslag ikke betyder at ledige afskæres fra uddannelse det kan de stadig

den gruppe bare ind under en anden lovgivning begrebet tabt arbejdsmulighed afskaffes med med dette lovforslag fordi der er tale om et såkaldt uhensigtsmæssigt begreb som i visse tilfælde fører til en økonomisk overkompensation

udbetalt som man vitterlig har behov for at blive kompenseret for ikke mere end det

der vil stadig kunne udbetales godtgørelse til personer der ikke er berettiget

til dagpenge ligesom en ikkeforsikret kan

en godtgørelse for det antal timer som vedkommende rent faktisk har deltaget i uddannelse med lovforslaget her er der også nogle arbejdsgange som

inde på og jeg er sikker på at blandt andet administrativt personale generelt hilser

det ville jeg i hvert fald gøre i dansk folkeparti

meget glædeligt at man med lovforslaget her forsøger at forhindre virksomheder i at snyde med godtgørelsesordningen

så i stand til at komme med nogle eksempler på hvor hun mener at der er begået bedrageri andre

ordet snyd og hvis det sker skulle jeg være den første

så må man jo kende til nogle eksempler og jeg

det kan godt være herre bjarne laustsen ikke bryder sig om det ord men jeg synes nu at

så

har malket statskassen for millioner af kroner

nogle er efterfølgende blevet ansat her nogle er bare blevet sendt hjem og nogle af dem har fået underbetaling jeg har ikke hørt dansk folkeparti og fru marlene harpsøe mæle ét eneste ord

de kommer til danmark og skaber et pres på vores arbejdsmarked

sige at man fra socialdemokraternes side i høj grad sidder på hænderne

med den europæiske union

vores danske samfund og det synes jeg da er dybt

vi har i dansk folkeparti adskillige gange

de de gerne vil have det når det er de siger at blandt andet de åbne grænser og

også anerkende at det har skabt et pres på vores arbejdsmarked

fra resten af partiernes

og

peter juel jensen om det her med at

alligevel ikke ændre på reglerne og sikre at det her

at finde når

man rent faktisk selv har mange eksempler på at at ordningen bliver misbrugt

selvfølgelig ramme dem der snyder men at sige ja

kan godt være at fru christine antorini og socialdemokratiet generelt ikke

tillid til den nuværende undervisningsminister og den nuværende regering

ministeren kommer ind på at der blandt andet er sket fusk og bedrageri med systemet

diskutere og drøfte her i folketinget hvad

er jo blandt andet det her med arbejdskraftens fri bevægelighed som socialdemokraterne går ind for

praktisk administration for både skoler arbejdsgivere og a kasser

også positive over for en ny struktur der kan være med til at forhindre snyd vi skal ikke passivt se på at der kan opbygges konstruktioner

vi har set eksempler på at østeuropæiske firmaer og danske mellemhandlere

men vi skal ramme målrettet og uden utilsigtede bivirkninger

et loft over antallet af kurser må ikke spænde ben for relevante uddannelsesplaner eller for eksempel stilladsarbejderuddannelsen som er bygget op af mange amu kurser

ikke spænde ben for de brancher som har hyppige recertificeringer

lovforslaget når vi kommer til deltidsansattes mulighed for at få dækket befordring og for at få beskæftigelsesmuligheder

at deltage i uddannelse i fritiden

amu er jo netop et helt afgørende smøremiddel for et fleksibelt arbejdsmarked

vi er meget skeptiske over for om besparelserne

jeg har lyst til at rose herre karsten hønge for den konstruktive tilgang til tingene jeg kunne også

at herre karsten hønge

en erkendelse af at der er nogle problemer på det her felt og at man er oprigtig interesseret i og engageret i

få dæmmet op for de problemer det synes jeg er

der var en noget mere konstruktiv tone end

kammeraterne i socialdemokratiet så det tyder jo på at vi i hvert fald er nogle der kan samles om

konstruktiv løsning i med det her lovforslag

af den overbevisning at det er rigtig vigtigt at vi har et velfungerende voksen og efteruddannelsessystem det er rigtig vigtigt at man kan videreudvikle sine kundskaber det er rigtig vigtigt at vi målretter de her kurser og ikke mindst godtgørelsen til de rette personer og til dem der får glæde af det og ikke til personer der er her af forskellige

af os der har drøftet det her med ministeren

lever vi jo i en stadig mere digital verden

det giver nogle fantastiske muligheder og derfor har der været nogle behov for

godtgørelsesreglerne også for at kunne tilpasse dem det digitale system

i alle led af det her system alt i alt

målretning af ydelserne til dem der rent faktisk har gavn af dem og en digitalisering der kan være med til at spare tid og kræfter i flere led

har jo det her synspunkt at de synes det er noget underligt noget at deres medarbejdere skal holde fri i stedet for at arbejde

passer deres arbejde for deres virksomhed og dygtiggør sig i fritiden

en ordfører på sådan noget jeg synes det er et reelt indlæg at komme med og det er ikke noget med ikke at være konstruktiv

noget udlæg

hvordan man

jo den her debat om at vi skal sørge

og lytte til de svar der kommer fra ministeren og ministeriet og så

hver især foretage en vurdering af hvilke lodder der så må lægges i

det der jo også er interessant

få målrettet ydelserne og det problem der

kan være i forbindelse med dem der tager uddannelse for eksempel i deres fritid er jo at det så ikke er sikkert at det er målrettet deres

ikke sagt at vi absolut ikke lytter til noget som helst selvfølgelig gør vi det det er jo derfor vi indgår i udvalgsarbejdet og det er nogle af de ting vi også kommer til at drøfte med ministeren i forbindelse med med de flere behandlinger der kommer

stedet for bare at skyde på hinanden for at

vil øve indflydelse på det inden man står her med et lovforslag

sådan er det måske ikke derfor er man har lyttet til en erhvervsorganisation

med det store kendskab ordføreren

hun har hørt noget om eller set eksempler på

andre organisationer har bedraget

det har herre bjarne laustsen nok også erfaret hvis han har

lavet ændringer senere fordi der er nogle argumenter der vægter i forskellige retninger og dem må man så afveje i løbet af forhandlingerne og behandlingerne og de drøftelser ordførere og ministre har så det er en helt almindelig proces

et spørgsmål om hensyn der vægter i begge retninger og der må man jo så lave en afvejning i sidste ende så det er sådan vi arbejder det er ikke sådan at det når vi først har godkendt noget

en række organisationer jeg står her med høringsnotatet

utilsigtet anvendelse

begrænset

mulighed for alligevel at få godtgørelse

derfor er det selvfølgelig relevant at forsøge at sætte de rigtige propper i systemet og så lade en lem stå åben

der hvor det ikke er udnyttelse men

lovændringsforslag

administrere de her ordninger helt entydigt siger

på en måde så det bliver mindre tilgængeligt at omgå reglerne altså gøre det mere målrettet dem der bruger reglerne rigtigt

set ikke noget modsætningsforhold

det at ensarte reglerne samtidig med at vi så

det er jo et spørgsmål om at

begge sider både høre på kritikken og høre på ministerens og ministeriets svar på den kritik og så lave en konkret afvejning af de forskellige hensyn der er og derefter træffe vores

handler om digitalisering af ansøgninger om godtgørelse af tilskud til befordringer osv der skal tilpasses for at digitaliseringen af ansøgningsprocedurer kan ske på en måde der mærkbart letter administrationen og ansøgningsproceduren

kan jeg kun være for det lyder enormt fornuftigt

jo interessant at se

danske erhvervsskoler bestyrelserne danske erhvervsskoler lederne fag og arbejde landsorganisationen i danmark og uddannelsesforbundet og andre steder optræder dansk industri og mange andre af de

negativt indstillet og så videre så der er jo

have mulighed for at lave et grundigt udvalgsarbejde og stille tilpas mange spørgsmål til ministeren som vi forventer kan svare fuldstændig tilfredsstillende på dem så vi

men det afhænger selvfølgelig af det udvalgsarbejde

at man kommer misbruget til livs ved bredt at forringe mulighederne for godtgørelse og tilskud til efteruddannelse og man kan altså godt få den mistanke at målsætningen i det her forslag

ifølge regeringen selv besparelser på seks og halvfems million kroner om året og det er altså besparelser som kommer oven i de meget

genopretningspakke i efteråret jeg har faktisk stillet nogle spørgsmål for et par uger siden som jeg venter svar på og jeg ser meget frem til svarene om hvad der har været af snyd på det her område i løbet af de sidste par år

når man kommer med et lovforslag og siger at det handler om at forebygge og forhindre noget snyd bliver man jo nødt til at fortælle både folketinget og offentligheden hvad det er for noget snyd der har været

med medicinen uden at give os diagnosen så jeg glæder mig

se frem til at høre hvad ministeren har at sige til

lo og rådet for voksen og efteruddannelse kommer med ligesom jeg vil mene

i uddannelsesforbundet har en ret væsentlig pointe når de skriver at det altså ikke giver mening at forringe lediges mulighed for befordringsgodtgørelse fordi det begrænser muligheden for eller forringer muligheden for at vi bruger uddannelsespolitik som beskæftigelsespolitik det er jo noget af det klogeste

kan gøre i den situation vi står i lige nu hvor rigtig mange er ledige nemlig sørge for at man får noget

ikke intentionen hvis intentionen virkelig er at forhindre snyd

hvad det er for noget snyd man vil forhindre for at vi kan forholde os til om det er noget ordentligt noget der er blevet lagt frem fra

citere lars kunov fra danske erhvervsskoler som siger stramningerne kan virke som om

ønsker en generel aktivitetsnedgang

lignende tiltag som for eksempel prisloftet over seks ugers selvvalgt uddannelse og det er vores oplevelse at det hænger sammen med et ønske om at begrænse de offentlige

det i øvrigt for en spareøvelse jeg glæder mig som sagt til at se dokumentationen for det snyd der foregår så

udmærkede indlæg i debatten som jo ikke konkretiserer nogle spørgsmål men

det er jo sådan at der den første juli i år træder en ny hovedlov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen

grundlaget for at ansøgningsprocessen bliver digital hvad der vil lette arbejdet med ordningen

set meget fornuftigt og et rigtig godt digitaliseringsfremskridt som jo helt klart kommer til at betyde at tingene bliver nemmere under arbejdet med digitaliseringen er det

nye lov som der har været behov for at justere

det som lovforslaget drejer sig om derudover

der er allerede foretaget indgreb for at stoppe nogle af de her foranstaltninger

deltagernes beskæftigelse det skønnes dog at der er behov for yderligere forholdsregler og derfor

skærpe nogle af tingene indsatsen mod den utilsigtede anvendelse af godtgørelse koncentrerer sig om en lang række punkter for eksempel vil det ikke længere være muligt at deltage i det samme kursus med godtgørelse igen og igen på linje med det øvrige uddannelsessystem hvor man kan gå til eksamen tre gange bliver der mulighed for at deltage tre gange med godtgørelse inden for samme kalenderår

det er jo netop et eksempel på det som herre bjarne laustsen efterlyste desuden vil det heller ikke længere være muligt at langtidsparkere medarbejdere på

løn under uddannelse gør arbejdsgiveren ikke det selv om det er anført på ansøgningsskemaet vil

er med til at stramme op på nogle af tingene og som jo også er med til at give et svar på det som herre bjarne laustsen spurgte om

har været en synes jeg fin opbakning en opbakning som jeg gerne

der bliver helt sikkert også behov for at svare på spørgsmål under udvalgsbehandlingen men jeg vil gerne kvittere for at både sf og det radikale venstre er gået meget konstruktivt ind i den her debat og jeg kan sige til den radikale ordfører at jeg skal bestræbe

at give så gode og fyldestgørende svar som overhovedet muligt i forhold til det det her lovforslag som jo netop har til hensigt at gøre tingene mere elegante og også mere fornuftige end de har været før

det kommer vel ikke som nogen overraskelse at der være kritiske høringssvar når det er nogle af de organisationer der bliver berørt af det

end at man vil et eventuelt misbrug

så jeg vil gerne spørge hvorfor

så spurgte jeg under mit indlæg direkte ministeren om han ville være

og hvor lang tid har man været bekendt med

om en arbejdsgiver udbetaler løn under uddannelse gør arbejdsgiveren ikke det selv om det er anført på ansøgningsskemaet vil udbetales godtgørelse

et rigtig godt initiativ for at sikre at tingene hænger sammen jeg kan ikke i dag stå med et katalog over en lang række forskellige ting som

bjarne laustsen efterlyser men jeg kan sige at jeg har givet tre eksempler i det svar som jeg også gav før i min ordførertale og det her synes jeg er sund fornuft det glæder mig også at der er så bred opbakning og

at det at vi nu stiller nogle mere klare og fornuftige regler op

e indkomstsystemet og det er jo noget helt helt andet

men hvis man finder på at ville gøre det

og desværre også at det var helt i sin orden

for regeringen fordi det drejede sig om

laustsen løber ind og det er jo lidt trist

fornuftige regler og det som jeg nu har givet udtryk for i min ministerbesvarelse

ikke gør indtryk når veu

være muligt at deltage i uddannelse med godtgørelse i

i ti uger inden for et kalenderår

skulle afklares i løbet at det er helt fornuftigt at man ikke spekulerer i

at parkere folk gennem mange mange uger og at man derfor også sætter

og det de jo sammenfatter enstemmigt er

er en række voksen

de organer

er afgørende for ministerens stillingtagen

antorini nu lægger meget afgørende vægt på

at gøre det modsatte af hvad dansk industri og dansk erhverv siger så jeg tror ikke

så er det ikke sikkert at det radikale venstre synes det er fornuftigt længere men hovedtanken i forslaget kan kun være fornuftig altså at man vil forenkle og få tingene ind på elektronisk form men vi har til gode at få svar på de bekymringer som rejses er ministeren ikke

fra fru marianne jelved men jeg skal selvfølgelig ikke

er et lovforslag som jeg har overtaget jeg skal ikke stå og sige at det ikke

derfor vil jeg da også gerne bidrage i udvalgsbehandlingen og jeg har det sådan at man skal lytte til høringssvar og man skal også være konstruktiv til at der kan være ting der skal tilpasses ingen tvivl om det så det er ikke sådan at jeg siger nej der kan ikke ændres noget selvfølgelig kan der det

jeg skal her gøre opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den femte april

får ordet er fru nanna westerby som ordfører for forespørgerne for at

fremtidens uddannelsesniveau

opretholde og udbygge velstanden i danmark det er regeringens målsætning

målsætning at den andel af en ungdomsårgang der tager en videregående uddannelse i to tusind og femten skal op på de halvtreds procent derfor har regeringen

og ni af den såkaldte profilmodel der opgør hvor stor en andel af en ungdomsårgang

en videregående uddannelse viser at godt ni og fyrre procent af en ungdomsårgang forventes at tage en videregående uddannelse

meget meget flot tal aldrig har

at komme i gang med at tage en videregående uddannelse derfor synes jeg også der er grund til

notere sig det med stor tilfredshed i forbindelse med den debat som vi så har i dag samtidig kommer unge på de videregående uddannelser hurtigere i gang med deres uddannelse og har kortere uddannelsespauser og uddannelsesinstitutionerne

en stigende tilgang og aktivitet på de videregående uddannelser

derfor også sikker på at vi når helt i mål før to tusind og femten

det er jeg rigtig godt tilfreds med

kan notere os at det synes jeg dygtige arbejde som er lavet i løbet af de seneste år ser ud til at

når vi så ser på den virkelighed

kommer vi jo ikke uden om at finanskrisen

den efterfølgende globale økonomiske krise også har givet den danske økonomi en lang række udfordringer

situation har regeringen jo valgt ikke at se passivt til

løse de udfordringer vi står over for det betyder at der føres en ansvarlig finanspolitik hvor der jo så bringes balance mellem statens indtægter og statens udgifter

mistet tiltroen til danmark og dermed ville vi være udsat for at vi kunne skabe en

galopperende renteudgifter til følge

at gøre vi har valgt at have en fast hånd på rattet

det er en nødvendig forudsætning for velstand og velfærd at vi ikke lader den offentlige økonomi løbe løbsk men at vi sikrer at der er sammenhæng mellem udgifter og indtægter heldigvis må vi så også konstatere at underskuddet

mindre i to tusind og ti end tidligere forventet det ændrer

at danmark fortsat har et stort underskud på de offentlige finanser som på er uholdbart og som der jo selvfølgelig også skal sørges for at der rettes op på

fundet det nødvendigt at sikre at økonomien har det godt

bidrage til denne konsolideringsproces

imødegå nogle af de misforståelser som har været rejst i forhold til professionshøjskolerne om at de skulle være blevet beskåret med fem ti eller endog femten procent fakta er at taksterne til professionsbacheloruddannelserne som følge af genopretningspakken er omfattet af et generelt sparekrav på

to tusind og elleve er omfattet af en dispositionsbegrænsning på en

professionshøjskolerne år får reduceret de samlede tilskud til blandt andet

opgaver og centre for undervisningsmidler

er i den sammenhæng tale om områder hvor det bevisligt

fakta til de skrækscenarier som man med jævne mellemrum hører i debatten og som der også er nogen der forsøger at tegne

i denne debat lad mig også slå fast at de samlede bevillinger til undervisningsministeriets område i

to tusind og et generelt har været friholdt for de årlige to procents effektiviseringskrav som andre statslige driftsområder har været underlagt udgangspunktet for takstnedsættelserne har været stærkt stigende budgetter for tilskuddet

tværtimod taxameterbevillingerne til professionsbacheloruddannelserne forventes således at være næsten halvfems million kroner højere i to tusind og elleve end de var i to tusind og ti og aktiviteten forventes at stige yderligere i de kommende år og

til at gennemføre vanskelige men nødvendige tiltag for at konsolidere institutionerne som sammenhængende og effektive enheder

også været en længere debat om hvorvidt de studerende blandt andet på

og læreruddannelsen får færre undervisningstimer end tidligere og at dette skulle være forårsaget af regeringens reduktioner i taxametertilskuddene som jeg netop har redegjort for kan de foretagne takstreduktioner på ingen måde begrunde reduktioner i undervisningstimetallet af den størrelse

faktisk bør det stigende antal studerende betyde at uddannelsesstederne får bedre mulighed for at fylde holdene op og derved også udnytte undervisningstimerne bedre professionshøjskolerne har lovet den tidligere minister en redegørelse for hvad der er op og ned

når det gælder antallet af undervisningstimer på lærer og pædagoguddannelserne hvis vi skal have en fornuftig debat om det her tror jeg det er vigtigt at vi baserer os på de kendsgerninger der findes i forhold til det som professionshøjskolerne er blevet

og det er min forventning at vi i løbet af april måned vil modtage den redegørelse som den tidligere minister har bestilt

så også gerne sige at en spørgeskemaundersøgelse som er blevet gennemført blandt de studerende på de videregående uddannelser i forskellige lande i europa giver et noget anderledes billede end det som har fyldt debatten de studerende på lærer og pædagoguddannelserne i danmark svarer i denne undersøgelse at de bruger henholdsvis femten og tyve timer på undervisningsaktiviteter altså et noget anderledes billede end det som blev tegnet i den offentlige debat for tror jeg

beklagelser over antallet af undervisningstimer også har været fremført tidligere

mellem timetallet og de aktuelle tilpasninger af takstniveauet

også gerne understrege at professionshøjskolerne er ansvarlige for tilrettelæggelsen og kvaliteten af uddannelsesaktiviteterne eventuelle ændringer i medarbejdersammensætningen og undervisningens tilrettelæggelse er således et udtryk for bestyrelsernes og ledernes faglige vurdering af hvordan statens tilskud til uddannelser udnyttes bedst muligt for at give de studerende den bedst mulige uddannelse jeg mener at vi med dannelsen af professionshøjskolerne

en række institutioner som har kraften og viljen til at løfte denne opgave professionshøjskolerne er jo

uddannelse af en god kvalitet samt at de studerende også gennemfører deres uddannelse

jo heldigvis skal man altid arbejde for at tingene kan gøres bedre træerne vokser jo som bekendt ikke ind i himlen og konsolideringen af professionshøjskolerne har nok bestemt et stykke vej endnu inden man er i mål jeg vil gerne fremhæve ét område hvor jeg mener at professionshøjskolerne kunne få langt mere ud af deres ressourcer end de gør i dag og det er i forhold til undervisernes arbejdstid som på mange uddannelser er bundet af lokale arbejdstidsaftaler der er alt for rigide i forhold til en fleksibel tilrettelæggelse af

uddannelsesinstitution jeg tror der er skoler som er for passive på det område og som med flere fleksible arbejdstidsaftaler vil kunne frigøre ganske betydelige ressourcer disse ressourcer vil for

kunne anvendes til øget undervisningstid

taget hul på en debat som for nogle partiers vedkommende bygger på en lang række forkerte tal jeg synes det er vigtigt at få tallene på plads

er for en fremtid vi står over for men overordnet set glæder jeg mig over at vi stort set er i mål

halvtreds procents målsætningen det er en rigtig stor ting som vi skal være glade for og som de partier der står bag aftalerne også skal

situation at vi er i to tusind og elleve og

i to tusind og femten vi skal nå de halvtreds

to tusind og ti indgik regeringen og dansk folkeparti en historisk genopretningsplan for dansk økonomi baggrunden kender vi alle den økonomiske krise og de mange initiativer havde kostet dyrt aftalen bestod i at der skulle drejes på alle håndtag der var tilgængelige det vil sige reformer skat og besparelser

men helt nødvendigt for at sikre tilliden til dansk økonomi og for at undgå at regningen voksede os

kom alle danskere til at bidrage det er rimeligt og helt nødvendigt at alle bidrager til at få økonomien tilbage på sporet og samtidig er det lykkedes at udarbejde en plan hvor overførselsindkomsterne ikke fastfryses som det ellers først indgik i udspillet samt sikre at der er nye midler til de udsatte grupper det vil sige at de svageste grupper skånes sådan er det at leve i et solidarisk velfærdssamfund

rigtig glad for at jeg gør andre lande gik andre veje og i nogle lande havde man ikke noget valg lad mig nævne england

de med at de skulle hente fem og tyve procent på samtlige budgetter men man endte dog på nitten procent for at kunne få et flertal i hus i irland satte man de offentlige lønninger først med ti procent

så galt stod det gudskelov ikke til i danmark her havde vi brugt de gode år på at betale vores gæld så da krisen ramte os var vi ikke tynget af en gæld

at skåne danmark og danskerne

kom også til at påvirke professionsskolerne professionsbacheloruddannelserne blev omfattet af et generelt sparekrav

i to tusind og elleve en

procent i to tusind og tretten det var hverken sjovt eller nemt men jeg tror at sunde offentlige finanser tjener uddannelserne bedst og fakta er jo også at uddannelsesområdet siden to tusind og et generelt har været friholdt for de årlige to procent i effektiviseringskrav som andre statslige områder har været pålagt målet med dette

været at sikre et højt uddannelsesniveau som er en vigtig del af strategien for at kunne opretholde og udbygge velstanden i danmark

også den meget ambitiøse målsætning om at inden

to tusind og femten skal halvtreds procent af en årgang have en videregående uddannelse

mit bud er at vi når over de halvtreds procent

jeg tror ikke at de føromtalte besparelser vil påvirke dette

hverken optaget eller niveauet af uddannelserne for den sidste studerende koster

milliard kroner eller seksten procent på professionsbacheloruddannelserne

elleve end de var i to tusind og ti så på trods af en økonomisk krise

det være det gode budskab fra debatten i dag jeg vil ikke kaste mig ind i en diskussion om undervisningstimetallet på lærer og pædagoguddannelserne da professionshøjskolerne har lovet ministeriet en redegørelse for hvad der er op og ned i den diskussion

har nogle tal og at tal fra danmarks deltagelse i den europæiske undersøgelse eurostudent

af respekt over for uddannelserne og over for de studerende vil jeg gerne vente med at tage den diskussion indtil vi har

redegørelsen fra uddannelserne en sidste kommentar skal være at det økonomiske grundlag er i orden

kan være et velfærdssamfund med sunde offentlige

ørum jørgensen liberal alliance dansk folkeparti

for at nå målet om at halvtreds procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående videregående uddannelse i to tusind og femten virker andelen andelen der forventes at gennemføre en videregående uddannelse i to tusind og ni er steget til godt ni og fyrre

samtidig kommer unge

videregående uddannelser hurtigere i gang med deres uddannelse og har kortere uddannelsespause i forhold til professionshøjskolernes

på de videregående uddannelser i to tusind og ti har været det største optag nogen sinde samlet set stiger professionshøjskolernes bevillinger fra to tusind og ti

to tusind og elleve taxameterbevillingerne til professionshøjskolerne forventes således at være næsten halvfems million kroner højere i to tusind og elleve

dermed er de økonomiske betingelser for at professionshøjskolerne fortsat leverer uddannelser af høj kvalitet der lever op til

tilfreds med situationen med kvaliteten på uddannelserne

at det tjener som i gåseøjne god reklame for folketinget

lad os nu vise uddannelsesinstitutionerne og

studerende den respekt at vi baserer

deres uddannelser på fakta og ikke på noget der

elleve undervisningslektioner om ugen det er helt i orden at ordføreren ikke vil stå her og fortælle præcis hvor mange timer

de studerende kun får de her elleve lektioner a fem og fyrre minutter om ugen mener

stiller sig op på en talerstol i folketinget

at blive pædagog eller er det taget ud fra en enkelt uge

har selv en kortere videregående uddannelse og der havde vi altså også tid hvor vi sad alene som klasse men det var ikke fordi vi sad og trillede tommelfingre eller spillede canasta der var timer hvor der var en lærer og nogle timer hvor der ikke var en lærer

og jeg synes faktisk det var var sundt og

at man kunne sidde for sig selv og arbejde med noget og skrive opgaver sammen det betragter jeg ikke sådan at der ikke var undervisning fordi der ikke var en lærer i klassen der var nok at tage fat på

er op og ned i den her diskussion fordi jeg har to

oplysninger der peger i hver sin retning og jeg synes faktisk at vi skylder de studerende og vi skylder

et eller andet se det kan jeg jo ikke stå og svare på men jeg ved i hvert fald

at lærerseminarierne er forpligtet til at have en studieordning som er baseret på loven der ligger bag ved at drive sådan et seminarium der er nogle krav

og mange seminarier bryde skemaperioderne op således

man i en periode kan have mange timer og i en anden periode kan have

trækker samtlige læreruddannelser

er korrekt og eurostudentundersøgelsen som baserer sig på spørgeskemaundersøgelsen til de studerende viser noget helt andet lad os nu få fakta på bordet og så tage diskussionen

så kan det godt være at man periode har ti timer om ugen og i en efterfølgende periode har fem og tyve

det indtryk at lærerne i folkeskolen ikke duer fordi de

kan de selvfølgelig blive bedre men det indtryk som sf efterlader i debatten i dag er at

end man har fået tidligere hvis man vil studere til lærer pædagog

at de unge og

skal have den maksimale frihed der er nogle seminarier der har mange linjefag og

har færre der er nogle seminarier der har været ude at fyre lærere og så

ansat meget administrativt personale

mange timer i én periode og ganske få timer i andre perioder jeg synes faktisk

fakta er også at vi aldrig har brugt så mange penge på uddannelse før som vi gør i dag

der faktisk tilført det område ganske

fakta er jo også at den sidste der kommer ind i en klasse ikke er så dyr som den første men taxameterbetalingen er den samme

vi kan heller ikke gøre som i andre lande

stoppe samfundet fuldstændig op og så foreslå at man skærer fem og tyve procent på samtlige offentlige budgetter hvordan vil det gavne uddannelserne jeg synes faktisk at man

har en forpligtelse til at fortælle hvordan man så

gøre kan give

flere og bedre timer til deres

vil sige noget som helst om hvad der skal ske med globaliseringspuljen efter to tusind og tolv

kommet nogle penge via globaliseringspuljen som der er

om hvordan pengene skal anvendes jeg ved at

hvordan de penge skal anvendes så jeg synes at

økonomiske krise siden anden verdenskrig

blevet iværksat et hav af initiativer for at skåne danmark og danskerne

vi kan se at det underskud som alle havde beregnet

havde betydet over tredivetusind flere ledige

det er en samfundsforpligtelse og der må vi alle bidrage derfor lavede vi genopretningsaftalen og brugte alle værktøjerne i værktøjskassen

har bidraget til at indtægterne er blevet mindre

hundrede milliard kroner hvor stort er vores offentlige underskud ja det er ikke så stort

godt kan trække to tal fra hinanden eller et tal fra et andet tal vi ville slet ikke

bekræfte at med en anden økonomisk politik kunne vi have været i en helt anden favorabel situation

koble underskuddet på statsfinanserne til

anskue tingene på en lidt anden måde man kunne måske også sige at den offentlige overenskomst der er blevet indgået senest samt

har betydet en ekstra udgift

der har været to tusind konkurser siden krisen ramte danmark og at det måske også har været med til at skabe et hul i kassen men jeg kan godt forstå at hvis man skal

det hele til at passe ind i et mediebillede

man jo tvunget til at skyde skylden på nogle skattelettelser sådan kan man jo også

jeg selv danmarkshistorien bliver jo skrevet uanset hvad vi står og siger her

de to eksempler som venstres ordfører trækker frem og som har givet et hårdt økonomisk

skete jo også selv om vi havde skattestoppet

men summa summarum må hele tiden blive at udfordringen ville være mindre hvis ikke vi havde haft skattestoppet alene boligejerne

de fleste penge er gået til de største boliger og de rigeste familier er det et bidrag til at løse

situation i danmark vil jeg

det er fair og ordentligt

yder en indsats så

når man går på arbejde og tjener en løn

skruer vores skattesystem sammen på en sådan måde at folk stadig væk har lyst til at gå på arbejde og

liberale gejst som det radikale venstre engang havde

for at komme til at køre i ministerbil

en af de meget vigtige opgaver

hvordan vi ruster mange flere unge til at gennemføre en videregående uddannelse

at vi ved vi har behov for hele viften af videregående uddannelser

men vi har også brug for at der er langt flere der gennemfører en professionsuddannelse

en bred vifte af meget samfundsrelevante opgaver vi har snakket meget om

det er nogle kerneområder i forhold til fremtidens samfund men det gælder også hele sundhedsområdet og det gælder ingeniører radiografer og

desværre ikke proportionalt

professionsuddannelserne har fået fra regeringens og dansk folkepartis side vi gennemførte for nogle år siden en meget bred aftale

professionssektoren

gennemført en meget omfattende reform hvor tre og tyve såkaldte centre for videregående uddannelser blev samlet til syv professionshøjskoler og det gjorde man inden for en ganske kort årrække

men vi gjorde det fordi vi har brug for store stærke professionshøjskolemiljøer der kan løfte en række vigtige opgaver

internationalt baserede uddannelser

gør det attraktivt at samarbejde med universiteterne om det forsknings og udviklingsarbejde der skal ske lige fra den viden der er på universiteterne til det praksismiljø der er

de har løftet den opgave

at mange flere unge heldigvis er begyndt at søge ind på uddannelserne

at de møder uddannelser af dårligere kvalitet

ridset op hvordan besparelserne har ramt professionsuddannelserne bredt

vi kan se konsekvenserne færre timer til de studerende væsentlig færre timer fyring af undervisere efteruddannelsen bliver sat i stå undervisning som tidligere har været på hold og

at regeringen heller ikke vil løfte sløret for hvordan den fremtidige økonomi

efter to tusind og tolv men regeringen

give et eneste signal til professionshøjskolesektoren om om de kan regne med at de midler de får vil fortsætte efter to tusind og tolv

og modtaget med kyshånd fra professionshøjskolesektoren er i gang med at skære hele vejen rundt i det mindste at få et signal fra regeringen om at de ikke skal vente til finanslovforhandlingerne i to tusind og tretten

at det bliver langt værre efter to tusind og tolv det er mange mange millioner der forsvinder fra professionshøjskolesektoren hvis globaliseringspuljen ikke længere skal bruges til at finansiere kvalitetsløftet

inspiration til nye undervisningsmaterialer og kurser i nye undervisningsmetoder

i de såkaldte centre for undervisningsmidler

skal skæres med en tredjedel og det er lige præcis dér hvor praksis

kommer helt ud i den enkelte institution øger det kvaliteten af de lærere

må forvente at de kan få også efter to

meget opsat på at

drøftelse af

økonomiske plan en fair løsning og finde s og sf’s finanslovforslag for to tusind og elleve der fremgår det helt tydeligt hvad det er for en uddannelsesinvestering

de uddannelsesnedskæringer regeringen og dansk folkeparti

derudover vil der komme et løft på fire hundrede million kroner til de videregående uddannelser

kommer af ingenting vi kommer til

som kommer til at koste vi kommer til at hæve skatter

et sted fra og det er vores prioritering vores prioritering i oppositionen og det

vi tror faktisk at det der er afgørende for væksten

henviste til er underfinansieret med

og henvise til en plan som er underfinansieret med så

regeringens såkaldte genopretningspakke i forhold til

den historie der er på forsiden af jyllands posten vil jeg henvise

gå ind og kigge på arbejderbevægelsens erhvervsråds hjemmeside

er en meget meget klar afvisning af den måde som jyllands posten

inklusive dårligt

et eneste ord om

hvordan harmonerer

at ordføreren står her i

at redegøre for var nogle af de hovedpunkter som er i s og sfs økonomiplan en fair løsning som jeg sagde

fordi når vi vil lave et løft på uddannelsesområdet bliver det blandt andet finansieret ved at vi hæver en række skatter og afgifter det bliver finansieret ved at vi fjerner en række erhvervsstøtteordninger herunder også til landbruget det bliver finansieret ved at vi fjerner nogle af de gunstige muligheder som bankerne fik da de var i dyb krise og hvor staten gik ind og holdt hånden under dem det sker også igennem at vi effektiviserer inden for den offentlige sektor i størrelsesordenen fire milliard kroner så det er ikke bare guld og grønne skove vi laver bare en anderledes prioritering end regeringen vi konstaterer at det som regeringen har valgt at gøre ved at gennemføre finansloven sammen med

det der rammer lærere pædagoger sygeplejersker alle de unge mennesker som vi synes det er utrolig vigtigt at give en god uddannelse

det er det nu ikke formålet med forespørgslen er ene og alene at bidrage med endnu et penselstrøg til det kulsorte billede af landets tilstand lige nu og her

men lad os se engang på realiteterne som bekendt har regeringen sat det mål at mindst halvdelen af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i to

mål som vi i dansk folkeparti fuldstændig bakker op om vi har jo ikke olie i samme målestok som

eller store guldforekomster eller andre værdifulde naturressourcer vores vigtigste råstof

hoveder det er i særlig grad dem der fremover skal sikre vækst og nye job

naturligvis også glædeligt at andelen af en ungdomsårgang der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse er den højeste andel

det er mindst lige så glædeligt at andelen der forventes at gennemføre en videregående uddannelse er steget til ni og

de halvtreds procent og det er blot nogle af realiteterne andre realiteter er at der har været et rekordhøjt optag på de videregående uddannelser

vi skal også huske at professionshøjskolerne selv har et ansvar her det er dem der skal forvalte de penge de får på en forsvarlig måde de skal sikre at de studerende får reelle undervisningstimer og ikke blot skal være selvstuderende professionshøjskolerne skal også være med til at sikre at de effektiviseringer som

så det ikke kommer til at berøre de studerendes undervisning apropos

var netop ansvarlighed som regeringen og dansk folkeparti udviste da vi i maj to tusind og ti blev enige om genopretningspakken for at komme ud af den krise som

ikke uden om det var ikke fordi det morede os at vedtage den men den var og er nødvendig

vil se men venstrefløjen i folketinget har det jo også bedst med at ligge i hængekøjen og fremlægge ufinansierede løfter det eneste der for alvor kan få venstrefløjen i folketinget til at rokke lidt i hængekøjen er når der skal males det

det er nemt og bekvemt men ansvarligt er det

meddele at vi i dansk folkeparti

vedtagelse som herre peter juel jensen fra venstre

hvis de pædagogstuderendes

landsorganisation har ret

nu gået ind og har krævet en slags redegørelse fra professionshøjskolerne angående netop det her med

det selvfølgelig også på nuværende tidspunkt svært for mig som ordfører

tingenes tilstand vitterlig er som

det egentlig hænger sammen før

hvorvidt der er et tilfredsstillende antal undervisningstimer rundtomkring på professionshøjskolerne

hvert fald det ville være rigtig rigtig godt at få de fakta på plads før

vi som folketingspolitikere begynder

helt fint at afvente en redegørelse for det

det er tilfredsstillende hvis situationen er

i en uge og vi ved jo godt at

og det er vi nødt til og det er et super simpelt svar at få en nærmere redegørelse

det forventer vi

vi ved jo også godt

første kan være varierende

hvor meget undervisning der er behov for

og det synes jeg også man skal have respekt for og så venter vi stadigvæk i dansk folkeparti og det er stadig væk et super simpelt svar

så et studiemiljø hvor

det er jo professionshøjskolerne selv som har

og jeg har tillid til at professionshøjskolerne selv kan finde ud af at forvalte det her

sagt vil jeg da give fru christine antorini ret i at frafaldet

stadig væk er for højt og det skal der helt sikkert gøres noget ved

det her med ansvar for egen læring kan man selvfølgelig drøfte hvordan og hvorledes det skal defineres og hvordan man kan tolke det

der er behov for for at møde velforberedt

til undervisningen men også et ansvar for at man selvfølgelig læser op på de ting så

selv skal sikre at frafaldet

nedbringes selvfølgelig kan vi da sige det for det er dem der har ansvaret vi kan selvfølgelig

en masse gode hensigter om at de studerende skal have mere vejledning

og lignende men det er nu engang professionshøjskolerne

som man oplever andre steder i verden men at vi rent faktisk fra dansk

regeringens side er ansvarlige politikere her i folketinget der gerne vil sikre at dansk økonomi rent faktisk overlever

skal da gøre et meget meget kort forsøg i forhold til til taksterne til professionshøjskolerne

nanna westerby er oppe på er altså slet ikke det der

fremgår af netop genopretningspakken

studerende ude på professionshøjskolerne bevidst går og lyver

nu udløber taletiden men ordføreren kan jo stille spørgsmålet igen og så

den måde fru nanna westerby ved godt at det handler om noget helt andet i forhold til

har vedtaget besparelser på op mod seks procent på professionshøjskolerne men men sandheden er bare

studerendes side men jeg kan da godt forstå at

en uge har fem og tyve timer og en anden uge lige

hænge sammen og så prøver at

en årsag til det men hvis vi skal diskutere

siger fra socialistisk folkepartis side

folkeparti undrer sig ligesom jeg gør

og tager en snak med arbejdsmarkedets parter de skal inviteres

bordet og en vaniljekrans og så skal vi tale om tingene og så finder vi sammen en løsning men når det kommer til opgaverne på

kommer til fordeling af timer

med arbejdsmarkedets parter om nationens økonomi at

en fair løsning som desværre bare er underfinansieret med mellem elleve og ni og tyve milliard kroner

skal arbejde tolv minutter mere om dagen og det er så noget der skal forhandles med arbejdsmarkedets parter for at det kan komme igennem

det pågældende finansieres

forventer havde været lidt højere

folkeparti at det man i oppositionen

uddannelse at uddannelsen sammen

opbakning fra venstrefløjens side i forhold til professionshøjskolerne og deres ansvar

indføre pligt til at komme til

har et ansvar for selv at møde op til deres timer og deres

mener der bør lægges vægt på men om venstrefløjen har andre planer i den forbindelse

på det nu hvor der bliver udtrykt den her skepsis over for det ansvar som professionshøjskolerne selvfølgelig har

med en række ambitiøse mål

at vi nu kun er ganske lidt

i to tusind og femten skal være halvtreds procent af en ungdomsårgang

vi har folkeskoler vejledere ungdomsuddannelser

glædeligt at flere unge kommer hurtigere i

og kommer hurtigere igennem

det er også glædeligt at flere studerende betyder en større omsætning på uddannelserne

lægge ansvaret det sted hvor man også har bedst

at der også er en økonomisk tilskyndelse til ikke bare at få tiltrukket de unge til uddannelserne

afvejning hvor der skal være plads til forskellene og være plads til at gøre tingene på den måde man finder rigtig med den elevgruppe man har og i det geografiske område man nu engang

lade sig gøre rigtig mange steder hvis man er

og her kommer vi tilbage til det her med de ambitiøse mål nemlig også regeringens ambitiøse mål om ikke at drive danmark ud over en økonomisk afgrund

det kræver at man tør stille krav til hinanden også om at effektivisere

jeg troede det skulle handle mest om professionshøjskoler men ok

havde været det for mange år siden så vi måske kunne have undgået nogle af de her ting

og det kan man ærgre sig lidt over så kan man så glæde sig over at det radikale venstre gerne vil være med til at prioritere vores udgifter men det er jo ikke nok

og man kunne altid ønske sig at give flere gaver og gøre det økonomisk lettere for flere grupper men det kræver altså også at man tør finde pengene det gør vi

jo også blandt andet inviteret til forhandlinger om at få afskaffet efterlønnen netop for at prioritere

kerneydelser som uddannelse

at der derfor tilføres uddannelserne flere penge det er også glædeligt at udviklingen

det vil vi gerne have lov til at glæde os over

flere studerende det kommer så også til at betyde fordi man

at man faktisk får flere penge i kroner og øre

de stramninger der er lavet i forbindelse med genopretningspakken her er vi jo inde i en helt anden diskussion nemlig at vi står i en økonomisk situation hvor vi har været nødt til at prioritere

hvor vi har været nødt til at sige ja det kommer altså til at gå ud over en lang række områder i vores samfund hvis vi skal have økonomien til at hænge sammen og igen jeg vil da gerne invitere sf til forhandlinger om at afskaffe efterlønnen for det vil gøre det nemmere at få tingene til at hænge sammen

med en verdensomspændende økonomisk krise så er det heldigvis sådan at der er kommet flere studerende

at deres omsætning er blevet langt større og også bliver større i år

derfor finder vi det muligt at lave de nødvendige effektiviseringer også på professionshøjskolerne ligesom vi alle andre steder i samfundet er nødt til at spænde livremmen

nemlig at de har de her meget få timer altså i gennemsnit elleve lektioner a fem og fyrre minutter om ugen på deres uddannelse

også en hvis nu situation der hedder at man gør det utrolig forskelligt

en eller måske flere af følgende ting man prioriterer forskelligt i forhold til almindelig undervisningstid over for vejledningstid eller andet man har forskellig evne

styre sin økonomi og føre den i retning af det relevante nemlig undervisningstid det kunne også være en mulighed

være en mulighed at man beregner det med undervisningstid meget forskelligt og inddrager forskellige parametre men noget tyder jo på hvis nu

at der er nogle professionshøjskoler der kunne lære noget af andre professionshøjskoler og derfor er det da voldsomt

finde ud af hvad der er hoved og hale her blandt andet sådan

dem der måske er mindre dygtige til at få brugt deres penge målrettet på undervisning og på opkvalificering af de studerende bliver bedre til det ved at lære af de andre

opfattelse

også selv om det naturligvis når det

udtryk for at nogle muligvis får mere og andre får mindre men at det er et meget lavt gennemsnit af lektioner

det kommer utrolig meget an på om det

derfor synes jeg

er relevant her at se muligheder frem for begrænsninger og hvis nu det her er rigtigt

så skulle vi ikke se mulighederne i det

rigtig gode til det medmindre

dækker over at man har undervisning på en helt anden måde de steder

sammenhæng allerede i nitten halvfemserne begyndte en vis centralisering omkring de mellemlange videregående uddannelser

hele den store fusionsproces blev afsluttet den første januar to tusind og syv sådan som det var bestemt af lovgiverne tre måneder efter modtog disse tre og tyve

et brev fra den daværende undervisningsminister bertel haarder

per første januar to tusind og otte altså tre kvartaler efter skulle

det var et mægtig stort krav

til otte professionshøjskoler den første januar to tusind og otte den fusionsproces gik

har været involveret i fusioner ved at det

koster virkelig mange kræfter og det koster faktisk også rigtig mange penge og de penge måtte de

professionshøjskolerne både som institutioner og det indhold de skulle have

det resultat i uddannelsesudvikling der skulle komme ud af det

når jeg ser på den periode synes jeg at professionshøjskolerne har været oppe imod alle de odds vi overhovedet

beskriver regeringen i sit regeringsgrundlag stærkt inspireret for at sige det mildt af det nye parti ny alliance at der skal være en supplerende læreruddannelse ved et universitet professionshøjskolerne engang færdigdannede på det tidspunkt aarhus universitet griber muligheden og laver et forslag til en læreruddannelse på universitetet hvilket sætter alarmklokkerne

vi har bygget vores ministerier og uddannelsessektoren

politisk udvikling

det viser noget om hvor presset professionshøjskolerne er og

læreruddannelsens kvalitet og indhold

udtaler sig om det åbenbart ikke ved

ny læreruddannelse hvis første hold kommer ud her i sommeren to tusind og elleve ikke desto mindre er den kritiseret sønder og sammen uden at man egentlig har forholdt sig til selve indholdet i uddannelsen

har sparekniven på forskellige leder

ramt hårdt de har kun fået ringe del i globaliseringsmidlerne fordi det har været så vanskeligt at blive enige om at flytte midler

også ramt af en meget skæv finansiering fordi der stort set kun er taxameterfinansiering på professionshøjskolerne derfor

at skabe en anden finansieringsmodel hvor man har

der reguleres over en tre årig periode for eksempel efter gennemsnittet

at taxametrene fylder mindre og at taxametrene indrettes på en sådan måde at de kan reguleres

en faktor alt efter hvor uddannelsesvante eller uddannelsesfremmede de studerende er på en professionshøjskole det står meget højt på ønskelisten på prioriteringslisten

professionshøjskolerne som de har meget vanskeligt ved at løse med den finansieringsmodel der er nu hvor de stort set kun får

skal levere uddannelse bredt i den region som

det er faktisk meget dyrt det er dyrere end hvis

i én stor central by

kommer flere studerende til professionshøjskolerne ja det er rigtig godt det er virkelig godt

fordi man skal afvente at de studerende

på en meget mere indgående dialog med de medarbejdere

er det

er selvfølgelig at situationen ude på

den her undersøgelse fra de pædagogstuderendes landssammenslutning der viste at de studerende på

gennemsnit får elleve lektioner a fem og fyrre minutter om ugen på deres uddannelse det vil sige at

som tidligere har været et fuldtidsstudium i dag kan klares

de lærerstuderendes landskreds ll anslår at

undervisningsministeren ikke rigtig tror på tallene vi glæder os selvfølgelig til at få en redegørelse

at få en ordentlig undersøgelse af det men jeg vil sige

til det billede man får når man taler med de studerende på de her uddannelser de har rigtig rigtig få timer

de andre professionsuddannelser er noget andet end et universitetsstudium

ved alene at sidde derhjemme på sit kollegieværelse og læse i en bog

ikke sådan den uddannelse skal hænge sammen den eneste konsekvens der kommer ud af de her nedskæringer er dårligere kvalitet og den dårligere kvalitet

pædagoger der kommer ud og som slet ikke har fået undervisning nok den går også ud over de unge mennesker som nu går

uddannelser og som rigtig gerne

de efterlyser jo at få lov til at lave noget mere

at det er et problem at de får så få timer

uddannelsesprofessorerne per fibæk laursen og niels egelund fra dpu

er tvivl om at de færre timer på uddannelserne vil betyde at de nye lærere får sværere ved at håndtere jobbet og katrine bødker tegllund som er pædagogstuderende og formand for de pædagogstuderende beskriver situationen med

og det er ikke noget vi lærer ved selvstudium det kræver at

det faldende timetal er jo ikke nogen

på landets professionshøjskoler i januar varslede professionshøjskolen ucc at

ansatte og at de skal sætte flere medarbejdere ned på deltid på metropol skal

fyre halvtreds ansatte ud af ni hundrede

sjælland er der planer om at afskedige ti undervisere situationen er altså lige nu

færre undervisere til at undervise flere studerende og der er ikke noget der tyder på at den situation vil ændre sig

når nedskæringerne fra genopretningspakken og finansloven er fuldt

kommer der til at mangle seks hundrede og halvtreds million kroner det betyder altså at vi kommer til at opleve en lavere kvalitet vi kommer til at risikere et større

problem ikke bare for de studerende

undervisningsministeren til at rulle besparelserne tilbage men det er nok for optimistisk

men men jeg vil meget gerne have et svar fra undervisningsministeren

være rimeligt at vi har uddannelser i danmark uddannelse til lærer pædagog sygeplejerske og en lang række andre uddannelser på det her område

så få timer at de studerende simpelt hen skriger på

alt efter hvilken politisk opfattelse man har sf startede jo med en lang tale

kunne forstå at fru nanna westerby var meget optaget af skattepolitik det er også fornuftigt at være det

blandt andet skaber muligheden for at have et samfund med indtægter svaret som så kom fra fru nanna westerby

til skat var at man skulle have højere skatter det er der jo ikke noget mærkeligt i at sf mener men derfor må man

er behov for højere skatter og det er jo ret interessant det er det også når man ser

fair løsning som man jo efterhånden får lyst til at

set meget unfair at den samfundsøkonomiske plan som sf forsøger at præsentere i en fair løsning

når man så har så travlt med at tale om økonomi

bruge penge så skylder man jo også at der er sammenhæng mellem

bare sige at der var der ikke meget at komme efter fra fru nanna westerby fru nanna westerby var også optaget af timetallet

støj på senderen om man så må sige i forhold til timetal jeg nævnte jo så en undersøgelse

eurostudent som jeg også gerne vil genopfriske her der siger at studerende der går på læreruddannelsen

noget anderledes lys i forhold til de andre tal

man fristes til at sige at man hører mange forskellige tal jeg tror den sidste

mange måder var interessant der var jo en del hjemmesider der blev henvist til

under behandlingen her jeg tror også der var en henvisning til hjemmesiden

de løfter man giver

har haft en aftale for to tusind og syv til nul ni og først i efteråret

og jeg kan sige at er min klare forventning at vi også laver en aftale som kommer til at gælde efter to tusind og tolv selvfølgelig skal vi det hvordan den så skal laves er jo ikke noget vi står og

er fru christine antorini helt bekendt at

nogen som helst interesse

så havde fru christine antorini også nogle bemærkninger generelt om hvordan og hvorledes man skulle prioritere midlerne

der er behov for flere skatter og der er behov for at erhvervsstøtten skal beskæres det er

sende endnu flere arbejdspladser ud af landet og det tror jeg

forladt salen nok til fordel for noget

en længere historisk gennemgang af hele konstruktionen

det kunne være interessant det tror jeg ingen af de tilstedeværende i salen

bare skabe massive økonomiske problemer hvis man skulle sige nej

genopretningspakke vi har lavet den har haft sin virkning og

en god måde at gribe tingene an på i forhold til den økonomiske krise der har ramt hele europa og som også

jeg synes at den her debat har været præget en del af

interesseret i at det udbytte man

slutte af med at sige at jeg synes der er grund til at glæde sig over at vi næsten er på målsætningen på omkring de halvtreds procent i

sf og hos nogle af de andre partier for det

mener man virkelig at vi skal ansætte så mange administrative medarbejdere til at undersøge

og fem og tredive i sidste samling

få talt op hvor mange undersøgelser der

fire fem seks syv otte ni ti for to tusind og otte

og fjorten

kun fornuftigt at gøre det jeg tillader mig blot

en undersøgelse fra eurostudent siger noget helt andet omkring den undervisningstid som man har i forhold til nogle af de undersøgelser

i forhold til globaliseringsforhandlingerne

globaliseringsforligskredsen og jeg siger bare at historisk

hvordan og hvorledes midlerne skulle udmøntes og

ministeren siger at

tusind og tretten så derfor kræver det jo en politisk forhandling før to tusind og tretten

så må sige ny elev i klassen og jeg tillod mig blot at nævne at vi før både for to tusind og syv til

lavet aftaler som så også har sikret

da også vi kan blive enige om når vi så sætter os til forhandlingsbordet hvornår

som regel at gå ud over nogle medmindre man vil lave den velkendte sf model

på at fru nanna westerby var ærgerlig det er selvfølgelig aldrig rart når nogen er ærgerlig

set ikke været et eneste forslag til hvordan og hvorledes

ikke har regeringsmagten og godt for det men når jeg så alligevel vælger at tage det op til diskussion er det

set bare fordi der ikke bliver leveret et eneste svar på alle de løfter der nu bliver givet

det der står tilbage jo stadig væk er en uansvarlig økonomisk politik hvor der er et meget stort hul på et tocifret milliardbeløb

fru nanna westerby det synes jeg ikke at vi kan være bekendt at efterlade til de børn og børnebørn

jeg kaldte det stalinistisk men jeg kan selvfølgelig

at lave om på taxametrene i forhold til den diskussion som fru nanna westerby rejste går og som fru nanna westerby rejser i

handler blandt andet om hvordan man kan styrke

så

ikke tænkt mig at lave om på taxametersystemet i forhold til hvad der er gældende nu det var sådan set et klart svar til fru nanna westerby og jeg skylder vel ikke

gå ned og dissekere i detaljer

set ikke at man skal gå ind og tage et helt nyt taxametersystem i anvendelse hvor man så skal til at opfinde alle mulige og umulige ting her må jeg sige at fru nanna westerby

bevægede sig meget langt at skabe et helt nyt taxametersystem som jeg

det vi gerne vil nemlig at vi sikrer at unge mennesker gennemfører deres

hvornår kan vi forvente at resultatet af den undersøgelse som

som foreslår at man laver et minimumstimetal for

alt alt for få timer så foreslår de et minimumstimetal

undersøgelsen klar og lytter

en sikkerhed for at der så var et bedre studiemiljø eller at de gennemfører uddannelsen

tror jeg fru johanne schmidt nielsen

måske var optaget af noget andet vigtigt jeg ved

men jeg sagde tidligere i min besvarelse at jeg forventer at undersøgelsen er færdig i løbet af april måned

i forhold til de studerende

med mange andre hvordan og hvorledes vi sikrer at niveauet på vores videregående uddannelser er så godt som muligt men så også glæde mig over at vi er